villum christensen har søgt om orlov fra den anden oktober to tusind og tolv jævnfør forretningsordenens § en og fyrre stykke tre litra a hvis ingen gør indsigelse vil jeg betragte det som vedtaget at

meddeles orlov som ansøgt

fra udvalget til valgs prøvelse har jeg modtaget indstilling om at første stedfortræder for liberal alliance i sjællands storkreds kisser franciska lehnert godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra

den anden oktober to tusind og tolv i anledning af villum christensens orlov

der indstilling vi mangler lige herre henrik sass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

udmønter den skatteaftale som regeringen indgik med venstre og konservative i

den indeholder en imødekommelse af en række af de ønsker som vi fra

betyder at at skatterne reelt sænkes med ikke bare syv milliard

begyndelsen men faktisk lige knap otte milliard kroner

end hvis ikke denne aftale var indgået

vi synes at danskerne skal have lov til at beholde lidt flere af deres egne penge

grunden til at tallet er steget til omkring otte milliard kroner og ikke

et af lovforslagene var ikke

skatteministeriet havde sagt at det hele vedrørte skat

overførselsindkomster på grund af at man ikke længere har mulighed for at nedbringe sin personlige indkomst ved at indbetale på en kapitalpension

er tale om finansiering af en skatteaftale på lige knap otte milliard kroner uden for det traditionelle skattesystem det synes vi er ganske fornuftigt

danskerne får lov til at beholde nogle flere af deres egne penge

arbejdsudbuddet og skaber grundlag for vækst og beskæftigelse i danmark alternativet så vi da regeringen valgte at indgå en finanslovaftale sidste år med enhedslisten det betød stigende skatter og afgifter på over fem milliard

arbejdsudbuddet og grundlæggende var det med til at forringe dansk økonomi i stedet for offensivt at give svaret på de udfordringer som vi står over for i danmark

for venstre var det afgørende at vi kunne undgå den forringelse af folkepensionens grundbeløb som regeringen lagde op til den del fik vi forhandlet ud således at det fortsat kan betale sig at spare op der skal være

voldsomme angreb som regeringen lagde op til i sit udspil

forhindret på samme måde har det været fuldstændig afgørende for venstre at der er tryghed omkring boligejernes økonomi derfor var det afgørende for os at det udspil der lå fra regeringen om at forringe rentefradraget for danske boligejere blev taget af bordet for det har jo vist sig at de tal som regeringen forsøgte at smøre forslaget med var temmelig misvisende det var måske hver tiende boligejer lød

risikere at blive ramt af de forringelser af

arh måske måske var det hver femte lød det så lidt senere men hvis

lå tre procentpoint højere end

husstande der ville blive ramt af det lavere rentefradrag og var det et renteniveau der

ja så ville ottehundrede og firstusind danske husstande opleve

effekten af det forringede rentefradrag med men det er de tal som skat og finansministeren har måttet oplyse når vi har spurgt ind til det i skatteudvalget

er vigtigt at fremhæve i dag

ja så ville det udspil til en skatteaftale som regeringen lagde på bordet altså have ramt et sted mellem

for os har det været afgørende at der skulle være tryghed omkring boligejernes økonomi derfor var det afgørende for venstre for at kunne indgå en aftale at

ikke kom en forringelse af rentefradraget det

venstres have men når vi gør regnebrættet

står vi med en aftale som vi finder fornuftig og hvor plusserne opvejer minusserne det ville naturligvis have set anderledes ud hvis vi havde siddet for bordenden men vi skylder den lille million danskere der stemte på venstre ved sidste folketingsvalg

forsøge at bruge vores mandater så konstruktivt som muligt og vi mener at skattelettelser reelt for lige knap otte milliard kr ikke noget angreb på rentefradrag og boligejere heller ikke nogen aldersdiskrimination var markante indrømmelser som gjorde at vi kunne indgå en skatteaftale jeg må så sige at

i mandags blev lovforslaget kaldt tilbage til skatteudvalget til fornyet udvalgsbehandling det kan der jo som regel være mange gode grunde til og det ønske efterkommer vi jo

altid i i fællesskab for at der ikke

skal sidde tilbage med uafklarede spørgsmål eller eller ting der skal belyses og så er det jo fint at vi har den mulighed men jeg må sige at det der var

finder jeg faktisk pinlig nu tales der meget om om god regeringsførelse så det her skal ikke ligge regeringen til last men det må så ligge regeringspartierne til last

lovforslagene skulle tilbage til udvalget

jeg har svært ved at se at det er det ændringsforslag vi lige har

stemt om det er sådan set mindre end det vi stemte om i mandags fra socialministeren uden for betænkning nej begrundelsen var at regeringspartierne ikke havde fået indleveret et betænkningsbidrag det må åbenbart være gået op for regeringen og regeringspartierne i mandags da vi var ved andenbehandlingen at det

gav sine politiske overvejelser til kende i en betænkning som man jo normalt

gør særlig ved de større lovforslag

mellem anden og tredje behandling til en tillægsbetænkning jeg ved ikke om undskyldningen var det her lille beskedne ændringsforslag

er kommet betænkningsbidrag ikke til det ændringsforslag som lovforslaget formelt blev kaldt tilbage på formoder jeg

pinligt at man ikke sørger for

det undrer mig egentlig særligt når man i

også på bordet da vi forhandlede skatteaftalen i juni måned så forstår jeg bare ikke hvordan regeringen regerer det er mig meget meget uforståeligt hvis det er et ønske fra regeringen

fjorten dage siden at regeringen fremlagde et finanslovudspil og hvis regeringen har ønsker til sin

ikke gjort men regeringspartierne kan jo så i hvert fald i betænkningen sige at det det agter man og det ønsker man men man har det så ikke med når man fremlægger sin finanslov det synes vi i venstre er en temmelig besynderlig måde at arbejde på regeringen er en regering og den burde

at agere som en regering men som sagt har vi fået markante indrømmelser som gør at vi mener at der er indgået en fornuftig skatteaftale med store indrømmelser til venstre og det konservative folkeparti og det er grunden til at vi i venstre kan stemme for den skatteaftale som vi skal udmønte med en række lovforslag i dag noget er vi bestemt mere begejstret for end andet som jeg tidligere har redegjort for men samlet set

resultatet altså at når regeringen laver aftaler med v og k

får danskerne lov til at beholde nogle flere af deres egne penge vælger regeringen at kigge mod enhedslisten bliver det dyrere at være dansker og dyrere at drive virksomhed vi synes egentlig at valget burde være klart også når regeringen kigger

men jeg vil bestræbe mig på at gøre det så fair som overhovedet muligt vi tager bemærkningerne fra pladserne det forudsætter

men det er den mest hensigtsmæssige måde at gøre det på

sagt at det faktisk ikke er venstres politik og at man ønsker at omgøre det hvis man får muligheden for det lige nu behandler vi l en hundrede og fire og halvfems

en del af den politik som venstre helst så omgjort men som venstre om lidt

isoleret set giver en højere beskatning af den sidst tjente krone og hele formålet med skatteaftalen

at sænke skatten på arbejde og gøre det mere attraktivt at yde en ekstra indsats

den forskelsbehandling som forslaget lægger op til i forhold til om man er er gift eller samlevende der glæder det mig at

regeringen har lyttet og igangsætter et arbejde for at undgå at den forskelsbehandling

undersøge om ikke det kan lade sig gøre at finde en mere

bør der ikke være forskel på hvorvidt man er gift eller ej

skattereformen har venstre egentlig en forventning om at det tror venstre at en forøgelse af marginalskatten som er et resultat af at man indkomstregulerer børnechecken vil give flere penge i statskassen

til grund at de beregninger vi bliver præsenteret for af regeringen fra finansministeriet og skatteministeriet

som de nu skal være men

det mest kvalificerede bud og det må vi så i venstre

mest til de rigeste

hældes ud af statskassen i stedet for at blive brugt til velfærd og de otte milliard kroner bliver hovedsageligt betalt af førtidspensionister arbejdsløse efterlønsmodtagere altså alt det er vel almindelig venstrepolitik og ikke så overraskende penge til de rige mindre til velfærd mindre til de fattigste

til at tage ordet er

venstres ordfører siger at man har reddet folkepensionisterne

den her reform betyder at ethundredetusind folkepensionister

tre tusind fem hundrede kroner om om året er det også venstres politik at folkepensionister med en almindelig folkepension

almindelig pensionsindtægt skal miste tre tusind fem hundrede kroner

tydeligt udstiller og klarlægger den fundamentale politiske uenighed der er mellem venstre og enhedslisten

allernådigst få lov at få lidt lommepenge tilbage jeg

betyder den her skatteaftale at danskerne får lov

hos den enkelte borger det er sådan set rigtig fornuftigt at det bedre kan betale sig at arbejde og yde en ekstra indsats derfor

det er ganske ganske fornuftigt vi undgik at folkepensionens grundbeløb blev udsat for det overgreb på trettentusinde

som regeringen lagde op til og så er det fuldstændig korrekt at den mindre opregulering der gælder for alle overførselsindkomster

at folk skal have lov at beholde deres penge jamen det

og det er der finansieringen er i det her her at førtidspensionisterne kommer til at betale de arbejdsløse kommer til at betale kontanthjælpsmodtagerne kommer til at betale og dem der kommer til at tjene er direktørerne

af at det er ren venstrepolitik

skille os ad den regulering der kommer til at gælde

også for folkepensionen betyder stadig væk at der

i to tusind og to og tyve

i sin indkøbskurv end man kan i dag

været med de gældende regler men

bruge min partiformands ord så får man altså

finansieringselementerne i skattereformen

er imod afgiftforøgelsen på dieselbilerne

imod stigningen af fedtafgiften

at tegne et billede af at man er imod afgifter

plusser og minusser i den her aftale sådan tror jeg det oftest er når man indgår politiske aftaler her på christiansborg der har vi gjort op at plusserne

gerne set det havde set anderledes ud vi ville gerne

uden for skattesystemet og brugt flere af de milliarder som regeringen

tyve plan lægger op til der kan hentes på yderligere reformer det var regeringen ikke interesseret i og regeringen er åbenbart så lidt interesseret i det nu at man har skudt reformerne til hjørnespark

jo vi ville gerne have undgået flere af de finansieringselementer men når vi gør regnebrættet op

må vi konstatere at plusserne er større

når man siger man har det med som et forhandlingselement

i finansloven om få måneder

i vores finanslovudspil som herre dennis flydtkjær

fremlagt finansiering til at fjerne en række afgifter som vi mener er skadelige for dansk økonomi og

som hvis de blev afskaffet ville gøre det danske skattesystem og den danske

endnu bedre det er korrekt at det er fedtafgiften

muligheden for fortsat at kunne udstationere danske medarbejdere på gunstige skattevilkår

beskatningen i forbindelse med generationsskifte som blev strammet kort før jul

områder hvor vi i venstre har prioriteret

om man var jomfru eller ej

der blev vist en lidt anden form for principfasthed eller

skattestoppet for der steg skatter og afgifter jo

at være lidt konsekvente i beskrivelsen af vk regeringens skattepolitik for

ti år lagt øre til at at der blev givet ufinansierede skattelettelser

det var simpelt hen årsagen til landets økonomiske problemer og nu lyder budskabet så at skatter og afgifter

sat op altså jeg har svært ved at se hvordan begge budskaber kan være korrekte på en og samme

vk regeringen skatter og afgifter op eller udsultede man

skattestop som venstre også vil indføre hvis de

skulle vinde regeringsmagten efter næste valg

elleve det gav danskerne tryghed omkring skatter og afgifter det betød at man ikke skulle være bekymret når døren

at der så lå nye skatter og afgifter som skulle finansiere dette eller hint så jeg må gøre det meget klart at

så mange andre intet nyt er under solen

vi mener det samme om skattestoppet i dag som vi

man besluttede andre steder hvad er venstres skattepolitik går venstre ind for et skattestop

som statsminister

kan ordføreren så ikke være god at forklare mig hvordan skatterne så

i to tusind og ni lavede vk regeringen sammen med dansk folkeparti en fuldt finansieret skattereform

være en skattereform som isoleret set skulle sørge for at skatten på arbejde

skattepolitik og den politik der blev ført

noget der overrasker socialdemokraterne

det det må vi jo så bruge mere tid på men det ser

det betyder at venstre har et skattestop men

er er venstre mener for hvis venstre synes at

og syv og tredive gange heraf en hundrede og fire gange

er

det havde man svært ved tidligere fra socialdemokratiets side

lad mig bare slå fast at det venstre siger om skattestoppet

det er et problem for for socialdemokratiet at

sikkerhed hos danskerne når det gælder venstres skattepolitik så ved

tyv om natten med gode ideer som da man lavede finanslovaftale med enhedslisten og øgede skatterne med over fem milliard kroner

så er der en sikkerhed for at danskerne ved hvad der gælder og

går op

regerings levetid i årene efter det

som en tyv om natten pludselig i nogle år ville lade være med at regulere for eksempel personfradraget og

også der blev skattestoppet brudt det blev det gang på gang

jeg forstod det gamle skattestop indtil det blev totalt gennemhullet

at det kommer man til at skulle gøre igen i nogle

men kan man regne med at

ikke par gange hvor ja

er noget der tyder på at der er behov for da vk regeringen trådte til den syvogtyvende november to tusind og et blev der indført et skattestop så kom der ikke nye forslag

øgede skatter og afgifter der lå så allerede vedtagne skatte og afgiftsstigninger som blandt andet trådte i kraft

det måtte den daværende

regering sige fint det er vedtaget det er sket skattestoppet gælder når vi

for bordenden men de ting der er vedtaget

måtte der som der jo

den her skatteaftale

en række stigninger i nogle punktafgifter i fremtiden ja så vil de ligesom der var skattestigninger fra to tusind

man foretager sig noget så det er det der vil være tilfældet venstres skattestop bygger oven på det

skattesystem der er gældende den dag

snart kommer en ny borgerlig regering

da man med genopretningspakken undlod at regulere personfradraget og dermed hævede skatterne

nye skattestop eller forsøget på at genoplive det sådan at på trods af at man siger

noget man går og siger men når det kommer til stykket har man alligevel tænkt sig at gennemføre

udmærket i den her sammenhæng fordi det fører til at nogle danskerne med lave lønninger kan opleve at få mere ud af deres indsats på arbejdsmarkedet

omgange hvis man skulle få muligheden for det er det ikke åbenlyst for alle at

derfor vil et skattestop fra

en venstreledet regering bygge oven på det skattesystem der er gældende den dag der forhåbentlig er en

liberal skatteminister i det her land igen så vil man ikke se tiltag som den her regering ellers ynder

det er jo såre simpelt det er velkendt

sådan har skattestoppet været i to tusind og et og

vi nu forstår at venstre stadig væk går ind for med

for venstres skattepolitik

at tale om et skattestop som der ikke er

på altså at vores politik er at vi ønsker at genindføre skattestoppet hvis vi får flertal

det er vel egentlig temmelig ligetil og

jeg glæder mig så til at se hvordan regeringen vil forstå skattestoppet særlig nu når vi vi kigger på kommunernes økonomi som jeg jo ved at herre simon kollerup i

da spændt på at se om om regeringen så vil kompensere danskerne over bundskatten for at at leve op til det der står i regeringsgrundlaget eller om det også

gælder for venstres skattepolitik når man sidder i regering det er

have læst i venstres finanslovforslag at er omdrejningspunktet for venstres skattepolitik hvis skattestoppet stadig væk er omdrejningspunktet for venstres skattepolitik kan ordføreren så ikke bare bekræfte at man i dag er med i en skatteaftale hvor der blandt en række finansieringselementer

finanslovdebatten

at hvis vi vil stå

at håndhæve et skattestop når vi ikke sidder i regering ja så kan vi roligt konstatere

muligheden for at lave aftaler med den her regering nærmest

million danskere der har stemt på venstre at bruge vores mandater så konstruktivt og så indflydelsesrigt som overhovedet muligt så vi kan begrænse de skader som den her regering har tænkt sig at strø ud over danskerne og der er skatteaftalen vel egentlig et godt eksempel

gået med i en aftale havde man lavet en aftale

ville have betydet at der ikke var de otte milliard kroner

i ægte skattelettelser som den her aftale giver

vi arbejder konstruktivt vi kan ikke håndhæve skattestoppet når vi ikke sidder i regering men hvis vi

så får vi i hvert fald en god mulighed for at diskutere

undtagen når de ikke mener det alligevel

komme som en tyv om natten og

har mange gange hørt venstre sige at det var vigtigt for venstre at frede folkepensionisterne så

det er meget meget mærkeligt og meget svært at forstå hvordan venstre kan lave en skattereform hvor ethundredetusind folkepensionister

tre tusind fem hundrede kroner om året

som venstre har indgået på trods af at

venstres ordfører

isoleret set skulle ske en nedsættelse af folkepensionens grundbeløb med trettentusinde og

pensionstillægget på trettentusinde og sekshundrede kroner det var det vi i venstre fik ud af aftalen for vi synes at der skal være sikkerhed og tryghed i

overvejelser om at spare op til pension hvad

kommer der så ind både fra folkepension og atp

har man fra sin arbejdsmarkedspension ønsker man mere

var en dårlig idé så er det rigtigt at der også er et finansieringselement i skattereformen

folkepensionister som taber på den her skattereform

folkepensionister netop ikke kan vide sig sikre på hvad de har

at tage trettentusinde og fra alle folkepensionister og så give nogle af dem i form af et tillæg det betragtede vi som et grundlæggende overgreb på folkepensionens grundbeløb det fik vi forhandlet ud af aftalen så ligger der et finansieringselement som betyder at alle overførselsindkomster reguleres

stigningen bliver mindre end den ellers ville

men folkepensionisterne vil med den her aftale have mulighed for i to tusind og to og tyve at købe flere varer

så der er ikke nogen der får mindre man får lidt

både af miljøhensyn eller af

skatter og afgifter mod at man selvfølgelig brugte provenuet til at sænke og afgifter

en fuldt finansieret skattereform som gav den største nedsættelse af skatten på

husket hele skattestopsdefinitionen

har agt efter næste folketingsvalg hvor mange

lanceret og trådte i kraft da vk regeringen trådte til i totusinde

lodret imod

fra venstres side konstant vil arbejde for at sænke skatter og afgifter

vurderer at det er mest hensigtsmæssigt og der må jeg jo desværre

lægge mig fast på hvordan skattesystemet ser ud

når den her regerings periode er overstået jeg har jo en

at vi ikke har set det sidste forslag fra regeringen

ikke sige hvor stor ulykken er der når at ske

de fleste af de skader som regeringen har

kommer med vores ønsker at de så også er finansierede og derfor er ønskesedlen

den havde været større men så ville jeg nok med rette blive beskyldt for at det var underfinansieret

afgifter på chokolade cigaretter og sodavand fra finansloven

vil vi genindføre skattestoppet og så er det vores ambition at finde finansiering til at sænke skatter og afgifter

jeg ikke sige nu for jeg ved som sagt ikke hvor mange ulykker den her regering kan nå at hælde ud over danskerne hvor mange nye skatter og afgifter man kan nå at indføre hvor meget man kan gøre det dyrere at være dansker hvor meget man kan gøre det dyrere at drive virksomhed i danmark

jeg tror det ville være meget letsindigt af mig hvis jeg allerede i dag sagde sagde hvor

vores prioriteter vil ligge i forhold til alle de ulykker regeringen

jeg tør ikke lægge mig fast på at det skattesystem vi har i dag desværre ikke også er det der er gældende når den her valgperiode er afsluttet

rasmus helveg petersen nemlig at når det nu ikke er prioriteret i venstres finanslovforslag for to tusind og tretten

må det jo betyde at det ikke er venstres politik at rulle de stigninger tilbage som

regeringen lavede med enhedslisten sidste år som jo øgede skatter og afgifter med over fem milliard kr gjorde det markant dyrere at være dansker

hvis hvis vi skal prøve

socialdemokratiet og og sf

skælder ud over alle de skatter og afgifter som bliver gennemført når venstre

den der sikring af folkepensionister

at for ethundredetusind pensionister er venstres garanti for

sikre folkepensionens grundbeløb intet værd de taber tre

indkomst der giver dem et lavere forbrug end de har i dag det vil de have i en årrække på grund af den aftale venstre har lavet med de øvrige partier og regeringen det vil sige at venstre medvirker til at undergrave folkepensionens grundbeløb

fra folkepensionens grundbeløb over til pensionstillægget det vil angribe den tryghed der er for dansker når man tilrettelægger sin pension i forhold til at man har folkepensionens grundbeløb den mindre regulering der så sker på overførselsindkomsterne betyder at man får lidt mindre mere end man ellers ville have gjort det er rigtigt

hidtil gældende regler men den stigning der kommer

betyder at man vil kunne købe lidt flere varer i to tusind og to og tyve end man kan i dag under forudsætning af at blandt andet herre per clausens parti ikke medvirker til finanslove med regeringen der øger skatter og afgifter som så vil udhule folkepensionisternes indkomster

og tyve vil kunne købe mindre end de kan i dag

noget der er en lille smule større

udhule og undergrave folkepensionens grundbeløb på trods af at man siger at man har det principielle synspunkt

kalde det hvis det var enhedslisten eller et regeringsparti der præsterede en sådan sammenhæng men

at når vi skulle indgå en aftale skulle der ikke

den finte som regeringen lagde op til nemlig at svække folkepensionens grundbeløb mod

folkepensionen til alle giver danskerne en klarhed over hvad det er for nogle vilkår der gælder når de skal gå på pension så en del af aftalen er at alle overførselsindkomster

det gælder alle overførselsindkomster herunder også folkepensionen og det betyder at man får en mindre stigning end man ellers ville have fået men der bliver altså ikke tale om at man står med muligheden for at købe færre varer men lidt færre flere

så går vi videre i ordførerrækken derefter herre jacob bjerregaard

er at indføre et skattestop og så modsat

jeg godt kan forstå er meget meget svært for en socialdemokrat

vil vi målrettet arbejde for at sænke skatter og afgifter i danmark og vi vil gøre det hvor vi mener at lavere skatter og afgifter har den største effekt

skabe arbejdspladser i det her samfund

bevidstløst at hæve eksempelvis

no jacob bjerregaard og og hans parti har været med til som bare betyder at man flytter produktionen ud af landet

for erhvervslivet bare fordi man så kan

en finanslovaftale med enhedslisten der er en himmelvid forskel

er vist temmelig soleklart så vores politik er at vi ønsker at genindføre skattestoppet

hvor ja min fantasi rækker altså ikke til at vide hvordan verden ser ud om to tre år

lægger for dagen det det må åbenbart være

meget tid på meningsmålinger mellem valgene men at at det simpelt

danskerne ikke forstår venstres politik at de støtter den

netop er klar over at hvis der skal gang i hjulene i det her samfund hvis der skal skabes attraktive vilkår for vores virksomheder hvis der skal skabes arbejdspladser i danmark

brug for en anden tilgang til skattepolitikken end den her regering har

komme dryssende med skatter og afgifter der jager virksomheder der jager arbejdspladser ud af landet

skattestoppet og så målrettet sænke skatter og afgifter som vi kan finde finansiering til der hvor

fantasi desværre til at gætte mig til hvor

fra den her regering og derfor er det jo umuligt at sige hvor effekten ville være størst men jeg kan garantere at det er en anden skattepolitik

danmark i fokus for med den her skattereform belønner vi danskernes arbejdsindsats og flid

i en krisetid honorerer vi den ansvarlige løntilbageholdenhed som de danske lønmodtagere udviste i forårets overenskomstforhandlinger

denne skattereform sikrer vi nemlig mere på lønsedlen efter skat til de hårdtarbejdende lønmodtagere og deres familier skattereformen har fokus på det arbejdende danmark fordi vi er bevidste om at danmark står på skuldrene af det arbejdende folk vi socialdemokrater ved at det er fabriksarbejderen rengøringsassistenten metalarbejderen sygeplejersken læreren og mange andre lønmodtagere der er det kit der holder vores velfærdssamfund sammen det er derfor vi

ti års højreorienteret styre med store skattelettelser til de allermest velstillede danskere

med vores skattereform markerer at nu er det de hårdtarbejdende lønmodtageres tur

den største udfordring for dansk økonomi er at vi desværre har

ethundrede og tredstusind arbejdsløse i modsætning til den foregående regering

trækker denne regering ikke ubekymret på skuldrene og lader stå til

og en teoretisk tro på at markedskræfterne nok skal få folk i arbejde regeringen har sat sig som hovedopgave at skabe arbejdspladser her og nu her og nu hvor tusindvis af danskere danskere er arbejdsløse og endnu flere er nervøse for om

gennemført tiltag der skal skabe mere end titusind nye arbejdspladser allerede i år og mere end tyvetusind nye arbejdspladser til næste år regeringen knokler kort sagt for at skabe arbejdspladser i den private sektor til de arbejdsløse for regeringen er det helt afgørende at skattereformen har en social balance to tredjedele af skattelettelserne går til et højere beskæftigelsesfradrag og det vil give en lettelse af skatten for de mere end tre millioner danskere der er i arbejde og det vil gavne lønmodtagere med helt almindelige indkomster de cirka ethundrede og

mange medlemmer af lo og ftf forbundene

også vigtigt for mig at understrege at vi ikke giver de største skattelettelser til de mest velstillede

som det tidligere vko flertal gjorde med forårspakke

mellemskatten blev fjernet vi ændrer nemlig ikke på topskattesatsen vi sænker ikke skatten på den sidst tjente krone for de allermest velstillede skattelettelserne i denne skattereform er målrettet

og mellemindkomster skattereformen vil øge beskæftigelsen varigt med næsten sekstentusind flere i job og reformen styrker vores fælles velfærd med to

vi får flere i job og får bedre mulighed for at udvikle vores samfund lønmodtagerfamilierne der har udvist løntilbageholdenhed får mere til sig selv

får bedre råd til at udvikle velfærden og investere i fremtiden

det også væsentligt at understrege at skattelettelserne selvfølgelig er fuldt finansieret den tidligere regering gav i flere omgange skattelettelser der dybest set ikke var råd til det gør vi ikke den nye kurs i skattepolitikken er at alle samfundsgrupper skal bidrage til finansieringen da jeg holdt min tale ved førstebehandlingen sagde jeg at det er godt med så en bred opbakning til de kommende års skattepolitik det skaber ro og tryghed om skatten både for virksomheder og borgere

er der brug for i en krisetid

kan man desværre ikke sige at der er hos venstre når man lytter til venstre står det lysende klart skattepolitikken sejler hen over sommeren har venstre undsagt hovedparten af finansieringen af skattereformen inden blækket på aftalepapiret endnu var tørt og uden at sige hvor finansieringen skulle komme fra

forstå at venstre nu vil indføre et skattestop hvis de kommer til magten igen

for danskerne skal skattestoppet tages med et gran salt

ellen trane nørby mener eller skal

tusind og to hvor man enten var jomfru eller ikke eller er det mere herre lars løkke rasmussens version hvor man godt kan gøre det en hundrede og syv og tredive gange og stadig være jomfru venstre skylder et svar på hvad deres skattepolitik er de stemmer for skattereformen men skattereformen er tydeligvis ikke deres skattepolitik man kan få den mistanke at venstre slet ikke har nogen skattepolitik at det kun er spin og taktiske hensyn men ingen politik

jeg vil godt spørge herre thomas jensen

hvem der får mest ud af de her skattelettelser bankdirektøren eller fabriksarbejderen

det er rimeligt at dem der skal betale for de her skattelettelser er de mennesker der stadig væk er så uheldige at være arbejdsløse for eksempel den sosu assistent der bliver fyret fordi der stadig væk foregår nedskæringer i kommunerne eller for eksempel den førtidspensionist der jo ikke har nogen mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet så synes herre thomas jensen i grunden at fordelingen af skattelettelserne er rimelig

det er noget der kommer helt almindelige lønmodtagere til gode den sidste tredjedel bruges på at løfte

og det er blandt andet også mange der er medlemmer af lo og ftf forbundet

fordelingen så er fordelingen mellem forskellige samfundsgrupper i den her aftale som vi har indgået med venstre og konservative ikke ret meget forskellig fra

så er der en minimal forskel på

eller bankdirektøren og synes herre thomas jensen at det er rimeligt

er arbejdsløse der skal betale eller de mennesker som er

for at også de rigeste kan få skattelettelser og så har vi jo fået skatteministeriets udmærkede gennemgang af

af den aftale man kunne indgå med

thomas jensens siger et fuldstændig andet resultat man når frem til

valgte at indgå

lønmodtagere til gode uanset hvor meget man tjener det er positivt på den måde honorerer vi de folk der er i arbejde og vi sørger for at alle lønmodtagere især

relativt større stigning i udbetalingen efter skat samtidig og det siger vi jo åbent og ærligt ændrer vi også på grænsen for hvornår man skal

topskat jeg vil godt understrege at den maksimale topskattelettelse nogen kan få i danmark er otte tusind seks hundrede og fem og firs kroner det står i skærende kontrast til den tidligere regering hvor man jo fjernede mellemskatten og gav nogle astronomiske skattelettelser til de folk

samfund vi har tidligere talt om den

han fik personligt en skattelettelse på næsten en halv million kroner

jo slet ikke sådan nogen ændringer vi er ude i med den her skattereform det er en ny kurs i skattepolitikken hvor vi sørger for

været de sidste ti år man jeg erkender fuldt ud at en person der tjener godt

folkepensionen heller ikke på de ethundredetusind vi talte om før det var muligt at lave sådan en meget mere socialt retfærdig aftale med enhedslisten ikke smuk men mere retfærdig end

regeringen fik mest igennem

enhedslisten og tage venstre og konservative der fik

så kigge på det argument noget af det der er sket med aftalen med venstre og konservative er at fire milliard

til velfærdsforbedringer nu er brugt til skattelettelser blandt andet til bankdirektøren og de der får mest ud af ændringen der gennemføres sammen med venstre og konservative er de rigeste ti procent dem der tjener mere end

velfærd og større skattelettelser til de rigeste være mest

boligbeskatningen der er nogle ændringer

og det er selvfølgelig nogle ændringer som vi står fuldstændig

med enhedslisten der lå var der en lang række ændringer og vi ved jo heller ikke

var færdig med at stille krav til den aftale så på den måde

ind og sætter overførselsindkomsterne

i kroner og øre får færre penge reguleringen bliver lidt mindre

på årsbasis på omkring femogfyrretusind kroner

hvor mange penge der er til velfærd i den her aftale

fremover i den aftaleskitse med enhedslisten

var der under to milliard kroner til at skabe bedre velfærd for og på den måde synes jeg også i et velfærdsperspektiv at den her aftale

et tal man har regnet ud ovre i finansministeriet at hvis der er flere der søger arbejde og arbejdsløse får mindre i dagpenge kommer der nok flere arbejdspladser ok den slags regnestykker må de gerne have for

og eu og som oprindelig i regeringens egen plan

regeringens oprindelige plan efter vk kom til er at skattelettelserne til de rigeste

cirka dobbelt så store som de oprindelig

jeg kan ikke forstå at man synes at det er mere i overensstemmelse med regeringens politik

mere i overensstemmelse med regeringens politik at tage fra velfærd og give til skattelettelser

vi ude på anden decimal den aftaleskitse med enhedslisten

omkring fireogtyvende

marginale ændringer vi taler om i forhold til

milliard kroner til velfærd i den skattereform vi indgår i dag

at svare på når frank aaen kommer op på talerstolen i dag

giver de rige en masse penge i skattelettelser

når vi med den her skatteaftale sørger for at folk med de højeste indkomster det vil sige indkomster over syvhundredetusind kroner om året

jeg forstår jo godt herre frank aaens

og undren over socialdemokratiet lad mig bare tage den nuværende socialdemokratiske gruppeformand herre henrik sass larsen som den syvogtyvende august to tusind og ti sagde uligheden vil ikke stige under os tværtimod altså så

at herre frank aaen undrer sig lidt

om den aftale som regeringen har lavet sammen med

sådan at vi har afskaffet fattigdomsydelserne og

iværksætter regeringen en lang lang række tiltag som giver folk bedre muligheder

vi med til at skabe en langt langt bedre lighed men det tager jo ligesom nogle år at rydde op efter venstre konservative og dansk folkeparti

kan man jo vælge at se på et øjebliksbillede og sige uha den giver så og så meget ulighed ulighed her og nu

er det nok mere sagligt at se på hvordan den påvirker

uligheden ud fra det der hedder et restlivsperspektiv

så til den sidste del af herre torsten schack pedersens spørgsmål nemlig hvem

de folk der er i de nederste indkomstdeciler også

løbet af livet og få en skattelettelse

enhedslisten

isoleret set øgede uligheden der meldte man så ud at til gengæld skulle skattereformen rette op på det og

for historieskrivningens skyld

spørgsmål fra tidligere betyder den skatteaftale som regeringen har lavet med venstre og konservative at danskerne når man gør hele regnebrættet

en aftale der betyder at danskerne får lov til at beholde nogle

er der modsætningsforhold mellem

radikale venstre og socialistisk folkeparti

et regeringsgrundlag hvor vi sagde at vi med den her skattereform ville sørge for at vi fik skaffet en masse job i fremtiden og vi sørgede også for at få afsat nogle penge til velfærd

skatteaftale så på den måde lever den godt og grundigt op til det vi har sat os for den målsætning

det oprindelige forslag for eksempel omkring boligbeskatningen og det gør selvfølgelig at

om velfærd eller skattelettelser og man gjorde

når valget kom mellem

det ud fra en betragtning om de skattereformer som dansk folkeparti støttede op om

enorme skattelettelser til de rigeste danskere

almindelige lønmodtagere med lav og mellemindkomster senest gjorde dansk folkeparti det jo med genopretningspakken i

seks tusind kroner om året det tror jeg

vi med den her aftale går ind og sikrer

vi for at der gives nogle skattelettelser som er fuldt finansieret det er et fuldstændigt nybrud i dansk skattepolitik når vi ser på de sidste ti år at vi har en

hul i velfærden til gengæld skaffer vi ekstra penge til velfærden nemlig

afgifter hvilket gjorde at når

bare

ordfører har bemærket på den måde sikrer vi

ikke er underfinansieret eller ufinansieret det var netop det

underfinansieret og ufinansieret det er sådan at den først ville

har dansk folkeparti været med til at undergrave velfærden i danmark men den her skattereform som vi har indgået i

er fuldt finansieret og skaber et ekstra råderum til velfærd på to milliard kroner i fremtiden

men filmen knækker lidt når man så ser på den politik som regeringen

fortalt at personskattetrykket næste år

procentpoint

i skat på arbejde

hvordan hænger det sammen med

i gang med et skattepolitisk oprydningsarbejde efter ti år med et mere eller mindre overholdt skattestop har vi jo set nogle mærkelige knopskydninger i skattesystemet for eksempel skattetiltag der sender arbejdspladser ud af danmark vi kan se det på for eksempel

rasmussens iværksætterskat den afskaffer vi nu

multimedieafgift som vi har afskaffet og så er der herre lars løkke rasmussens fedtafgift som vi

nogle ting vi skal have ud af skattesystemet og samtidig

skattesystem på en mere fair måde

på nogle andre områder går ind og finder en finansiering

skal vurdere vores indsats på skatteområdet over et

de her fire år og vurder os på det og så efter otte år

men så laver regeringen

altså den samlede skat

helt modsat det som ordføreren formulerer som en målsætning for

i personskatter næste år end der

det hænger jo ikke sammen hvis man vitterlig har en ambition om at danskerne skal betale

og fordi man mener det er nyttigt for økonomien så må man jo også gøre det

to tusind og ti hvor venstre

og vedtog en række afgifter som vi jo selvfølgelig har overtaget

jo med til at påvirke skattetrykket i de kommende år

multimedieskatten fedtafgiften og iværksætterskatten

ved skabe et mere fair skattesystem

vil skattetrykket jo også blive påvirket af den generelle udvikling

en svær krise lige nu hvor især det private forbrug halter betragteligt efter hvad det burde

skal betale for skattelettelser og jeg vil godt citere

som siger jeg kan ikke erindre at have

på samfundets mest udsatte og sårbare borgere

herre thomas jensen står og siger på talerstolen om dansk folkeparti og den tidligere regering det falder lidt til jorden når man hører hører det her er det social lighed at man finansierer skattelettelser på baggrund af mennesker

at vi med den her skattereform sørger for at de folkepensionister som ikke har så meget at gøre godt med

får et løft i ældrechecken på op til fire

og i pensionstillægget på op til syv hundrede og halvtreds kroner det

de fattigste folkepensionister kan se frem til at få

en ekstra indtægt i de kommende år på fem tusind to hundrede og halvtreds kroner det er bemærkelsesværdigt at dansk folkeparti

med til at støtte den prioritering og det er vel at mærke noget som

folkepensionister til gode de får en indtægtsforbedring derudover

der går vi også ind og styrer indsatsen

der er der tilbud om at komme over på den nye ordning det vil give en betragtelig indkomststigning derudover og det

sparet op til til alderdommen

rigtig stor gavn af løftet i ældrechecken og løftet i

på den måde synes jeg at der er en rigtig rigtig god

jeg vil godt citere herfra og det er fra

og man har været lydhør når vi kom med konstruktive forslag jeg kan ikke erindre at det nogensinde

regeringen har kastet sig ud i markante reformforslag

at herre thomas jensen overhovedet ikke har læst hvordan det her rammer mennesker med handicap

til folk uden for arbejdsmarkedet som er på førtidspension

gå fra gammel ordning til ny ordning

er det også den persongruppe som vil nyde godt af at vi hæver ældrechecken og øger pensionstillægget så på den måde

vil medgive mig at der er de positive takter i den her skattereform det jeg så her i folketinget vil sige til dansk folkeparti

undrer mig meget at dansk folkeparti stemmer imod en skattereform som sikrer at landets folkepensionister og landets førtidspensionister

til de her nye skattelettelser

regeringen argumentere med at det skal kunne betale sig at arbejde

rimeligt at man laver en mindre regulering af overførselsindkomsterne

at de netop er på førtidspension fordi de ikke kan arbejde

man som førtidspensionist taber på den her reform

hvorfor synes socialdemokraterne at det her

socialdemokratiske øjne at de mennesker

er så syge at vi som samfund har sagt

den her skattereform en mulighed for at man kan gå fra gammel ordning altså den fra før to tusind og tre og over på ny ordning det vil give et indkomstløft derudover derudover

ikke har arbejdsmarkedspensioner og derfor kommer de i den kategori som kan få gavn af den forøgede ældrecheck og det øgede pensionstillæg derfor vil førtidspensionisterne når de bliver folkepensionister jo være nogle af dem

kan se frem til en øget indtægt på årsbasis

er en af de grupper hvis ikke den gruppe der bidrager allermest til den her skattereform og som altså lægger

det er så ganske glimrende med muligheden for at gå fra gammel til ny ordning men samlet set

at ændre deres situation der skal betale

førtidspension på gammel ordning to tusind og tre får mulighed for at komme over på den nye ordning det vil give dem flere penge derudover

jo nogle af dem som ikke har store reserver opsparet og derfor vil de komme i betragtning til at få en øget ældrecheck på fire

komme i betragtning til at få et pensionstillæg på

de få en årlig gevinst i pensionisttilværelsen på fem tusind to og halvtreds kroner

har vi ikke frokostpause og den plan agter vi at holde os til

har spurgt om der bliver aftenmøde

jeg sige at det ved vi faktisk ikke det

til medlemmerne om der bliver det så derfor er det klart at

man bidrager yderligere til debatten ved at

så se i den aftale man nu laver sammen med os og de konservative

fuldt finansieret ja ikke gennem andre øgede

afgifter men gennem blandt andet lavere offentlige

da og det fordi vi kunne se tilbage på de skattereformer der var

skattelettelser og

kostet velfærden

det vi så gør med den her skatteaftale er at vi sørger for at den er fuldt finansieret og det gør vi blandt andet ved

at sørge for at vi får en finansiering i hus det betyder ikke at folk skal betale mere i skat eller får mindre udbetalt i pension det handler bare om at vi fremrykker investeringer på den måde sørger vi for at den her skattereform er fuldt finansieret samtidig

til velfærd på to milliard kroner i fremtiden så det er en ganske ganske god skattereform vi har indgået sammen

været brugt til at øge den offentlige velfærd yderligere med andre ord

om at vi laver en skatteaftale

nu skal vi vælge velfærd eller skattelettelser aftalen her viser jo

jensen også er vel vidende om hvad finansieringselementerne i den her skattereform er

lavere eu bidrag på en milliard kroner

er glad for at venstre og konservative har sagt ja til i den her skattereform for det gør jo at det man sidder og laver

lige nu er så meget lettere

velfærdsposter når vi taler om eu

finansiere skattereformen med og det giver jo mulighed for at vi på længere sigt kan afsætte beløb til mere velfærd nemlig to

service i den offentlige sektor og samtidig sikrer vi også ja at vi slanker vores

med den her skattereform samtidig med at vi også går ind og skærer ned på vores eu bidrag med en milliard kroner

kaldes velfærdsposter vi går ind og fjerner her det er jo bare nogle andre poster forsvar og eu og på den måde

i et velfærdsperspektiv ikke velfærdsudgifter så det vi gør med den her

at vi sikrer at der bliver rum til bedre velfærd og vi sikrer også

eksempler og sætter dem op mod

thomas jensen ikke selv få over sine læber

fru gitte lillelund bechs første spørgsmål

større råderum til velfærd i fremtiden med

vi finder nogle besparelser som ikke ligger på velfærdsområdet vi finder besparelser der ligger inden for eu budgettet

at vi kan have et råderum til mere velfærd i fremtiden samtidig med at vi i to tusind og tolv og frem til to tusind og tre og tyve sørger for at der kommer nogle

er der så skabt mere eller mindre ulighed

thomas jensen om han ikke kan svare

og det synes jeg er i småtingsafdelingen

i småtingsafdelingen når vi ser på

påvirker ligheden

årsagen til at der skabes mere ulighed

nye aftale med venstre og konservative skyldes det måske at alle mennesker på overførselsindkomst førtidspensionister arbejdsløse folkepensionister mister penge i

er indgået men et af de elementer

tusind og tyve sådan at boligejerne der har det meget svært for tiden med faldende boligpriser ved hvad de har at forholde sig til

trækker lidt i den forkerte retning hvis vi ser i et lighedsperspektiv men derudover vil jeg godt stå på mål for at den aftale vi har lavet

der seks tusind fem hundrede færre job det synes jeg også at et arbejderparti som enhedslisten burde tage til efterretning derudover

ville sosu assistenten få tusind kroner mindre tusind kroner mindre i skattelettelse

den aftale som vi har indgået med vk

vi har lavet giver mulighed for at styrke vores velfærdssamfund

som ordfører for dansk folkeparti

grunden til at jeg tager ordet til l en hundrede og fire og halvfems er ligesom ved andenbehandlingen

gøre opmærksom på den store grad af lovsjusk der præger

indtægtsreguleringen af børne og ungeydelsen også kaldet børnechecken

ugift selv for de ugifte rammer den også forskelligt alt efter om det er manden

det er vi meget imod i dansk folkeparti fordi lovgivningen

modregnet men hvis parret er ugift

men forskelsbehandlingen bliver endnu værre

bliver parret ikke modregnet i børnechecken men hvis det omvendt er kvinden der tjener godt mister de en del af deres børne og ungeydelse

som sagt meget modstandere af at man laver lovgivning på den måde vi synes jo klart at det her lovforslag er et angreb på ægteskabet fordi det bedre kan betale sig ikke at være gift

også en stor del af kønsdiskriminering

det kun er kvinden der bliver ramt af det

er kommet med den forklaring at alle bliver behandlet ens

behandlet ens men resultatet er vidt forskelligt

får ydelsen men man har ikke som familie selv mulighed for at vælge

det betyder at det altid vil være kvinden der bliver

i princippet får en højere marginalbeskatning

det der er klart diskriminerende men taktikken

med at komme med en lille stikpille til det konservative folkeparti som i går efterlyste at der

de konservative om det virkelig er borgerlig politik at

ægteskabet som det her klart er udtryk for l en hundrede og fire og halvfems indeholder også

til enlige forsørgere så det bliver tredoblet som også gør at det bedre kan betale sig ikke at være gift er det virkelig god borgerlig politik er det god borgerlig politik at hæve fedtafgiften

giver øget grænsehandel nej det er det bestemt ikke

jo i udvalgsbehandlingen svaret at man er klar over at

man gerne vil kigge på en løsning men vel at mærke

meget uheldigt at man først vil kigge på det efterfølgende

loven først træder i kraft den første januar to tusind og fjorten

dårligt politisk håndværk at man nu alligevel japper det igennem selv om man godt kan se at det giver nogen mening

til det forslag så man fik mulighed for at

meget passende for folkestyret og give bedre respekt i befolkningen

jo bygger videre på den gamle skattereform som vko flertallet vedtog i

har man ikke man har valgt at sige vi beholder den

videre på den det er jo stærkt hyklerisk at man

den tilbage og startet forfra det gør man ikke

i opposition gang på gang kom med udtryk

velfærd eller skattelettelser som en anden papegøje gentog man gang på gang

nu har piben så fået en andet lyd

blev finansieret ved at man hævede nogle skatter og afgifter for til gengæld at sænke nogle andre

til ekstra varig velfærd det er et helt andet billede

varig velfærd man siger så

ren tilståelsessag for venstrefløjen at man nu giver skattelettelser

et minus på fem tusind og tredive kroner ud af den her skattereform

tal hvis det er en rimelig social balance

kommer til at betale

ti procent med de laveste indkomster

halvfjerds kroner

de tilsvarende ti procent laveste

minus seks hundrede og tredive kroner

ikke er en social balance

ti kroner mere til den gruppe

vedtaget i dag giver en hundrede og halvfjerds kroner tydeligere kan det vel ikke siges

rimelig social balance nok tværtimod for at opsummere kan jeg sige sådan rent afslutningsvis til den her del af lovforslagene at grunden til at vi ikke er med i det

er mange negative finansieringselementer som vi ikke kan støtte

kommer til at betale regningen jeg ved godt at det først er en del af l to hundrede som vi behandler senere i dag der er et kæmpe hul i finansieringen

også godt vil gøre opmærksom på man har sagt at man vil finde en milliard kroner i mindre eu bidrag hvilket er en finansiering

til en vedtagelse om at i stedet for at danmark får en mindre

danmark betale to milliarder mere altså er der et spænd på tre milliard kr som mangler i regeringens finansiering jeg tror ikke

vi får tre milliard kroner i rabat fra eu og ergo er der ingen finansiering bag skattereformen

tale til l en hundrede og fire og halvfems

at jeg har lagt mærke til at venstre i pressen kasserer stort set al finansiering der er bag skattereformen

§ tre og tredive man er imod afgiftsforøgelse på dieselbiler

mange finansieringselementer der er tilbage

er trods alt nogle i folketinget som stadig står fast på

skulle være lige til at svare på skal en ny borgerlig regering genindføre

et skattestop det er vi klart med på at genindføre efter næste valg

en regering så det er et klart ja

også går ind for det borgerlige skattestop og dermed placerer sig på den borgerlige side et andet spørgsmål jeg gerne vil stille ordføreren handler om

dansk folkeparti vil tilbagerulle den stigning

afgifterne på chokolade cigaretter og sodavand på finansloven for to tusind og tolv

afgifterne op har det en række uheldige konsekvenser som er øget grænsehandel øget øget folkeusundhed

folk køber større mængder ved grænsen hvilket gør at de får et større forbrug vi presser arbejdspladserne ud af landet så det er klart dansk

og politik at afgifterne skal ned vi holder omsætningen og arbejdspladserne i danmark i stedet for at skabe vækst i grænsebutikkerne så ja målet er at få afgifterne ned og så må vi jo med det flertal der er på det tidspunkt se hvordan man kan finde finansiering til at få det

sodavand og is for at finansiere en højere ulandsbistand

gerne have gjort det omvendt man kunne starte med

at indføre kontanthjælpsloftet og så videre det kunne klart finansiere

på den periode hvor man forhandlede skattereform sidste gang i

i venstres egen

har i danmark er at folk ikke har nogen tillid til at gå ud og bruge nogle penge

en krisetid i stedet for at indføre en skattereform jeg vil sige for at svare direkte på spørgsmålet at

en del af den skatteomlægning der kom i to tusind og ni det er meget naturligt at der vil være nogle skatte og afgiftsstigninger i den periode hvor man forhandler

venstreledet regering nemlig om man vil acceptere at der bliver gennemført en masse skatte og afgiftsstigninger ligesom man tidligere har gjort samtidig har rendt rundt og postuleret at

dennis flydtkjær at der er nogle helt konkrete afgifter

der bliver nævnt en finansieringsmulighed

kan være ulandsbistanden og en anden finansieringsmulighed er genindførelsen af kontanthjælpsloftet

en afskaffelse af de stigninger

chokolade slik og andre ting

langt stykke ad vejen med at få afgifterne godt nedad de andre elementer jeg nævner ville også bidrage godt til det

vi altså kommet et godt stykke ad vejen til at få finansieret nogle afgiftsnedsættelser

arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer

fløj hvis flertallet skulle skifte men dansk

går ind for at genindføre den del

sygehuses venteliste og hvem kommer det til gavn det gør jo bare at vi generelt får en kortere venteliste som gør at også dem som ikke har en forsikring kan komme hurtigere til jeg tror ikke det bliver bedre af at vi har

her arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer

forsikring pension da vi behandlede lovforslaget tilbage i december måned som viste

godt tænke mig at høre om dansk hvis

af børnechecken er positivt men forudsat at man

er ugift rammer det vidt forskelligt

man da vente med at indføre den her lov til man har fundet en løsning på det problem

lave systemtilretninger det er da spild af gode skattekroner så var det da bedre at man

men det betyder vel så strengt taget at man er uenig med et andet oppositionsparti

skulle ske et regeringsskifte vil sluge nogle kameler eller

man indtægtsregulerer børnechecken hvis man gør det på en fornuftig måde

har indtægten så bliver man ikke modregnet men

ugift par hvor det er kvinden der har indtægten så bliver man modregnet det er altså tydeligt for enhver at det både

dem der er gift altid bliver modregnet

der er tilfælde hvor dem der er ugift ikke bliver modregnet

er vores store anke i forhold til den her del af lovforslaget

det skattestop som venstre også har annonceret selv om der kan være lidt

skattestoppet eksisterer undtagen hvis man

jeg tror ikke muligheden eksisterer så kunne

være meget venlig over for os og

i en år og man har allerede sat skatten op for omkring seks milliard kroner

socialdemokrat kan være ret svært at forstå at vi er nogle der synes at

det kan man sagtens gøre det kunne og syv og tredive gange under

ting som der kan svares klart ja eller nej

betyder det så også at skattetrykket under et skattestop ikke kan stige kan skattetrykket under et skattestop

med en skattereform siger at skatten skal ned i danmark

at arbejde så fremgår det klart af jyllands

af bnp så det er det stik modsatte af hvad man gør i regeringen lige nu så man skulle måske kigge indad i stedet for at gå rundt og angribe andre

men lige nu og her i dag vil venstre stemme for en lang række afgifter som skal indekseres i de kommende år og dermed vil få skattetrykket til at stige

forstå at venstre også har med i deres finanslovudspil at de vil have skatterne ned i stedet for jeg tror godt

som udtryk for at venstre står ved sit ord om at man i dag stemmer for indeksering af en lang række afgifter og dem har man tænkt sig at fortsætte med det er også bekræftet i dag i jyllands posten kan dansk folkeparti acceptere det og hvordan ville man selv

nedsættelse må man spørge venstres medlemmer om det vil jeg ikke stå og redegøre for

for at i dansk folkeparti stemmer vi nej til forslaget

afgifterne skal ned så det kan mindske grænsehandelen

til nogle af de lidt mere konkrete spørgsmål noget af det man gør med den her skattereform er jo at

de mest velstillede danskere bidrage mere i form af

få mere ud af deres arbejdsindsats vil dansk folkeparti afskaffe

sf og socialdemokratiet som har slået sig op på at det er velfærd eller skattelettelser nu vælger man så skattelettelserne

en skattereform hvor det var de lavestlønnede der fik mest som jeg sagde i min tale

for de ti procent lavest lønnede hvis man tager den nye skattereform som bliver vedtaget i

og tredive kroner hvem kommer så til at betale regningen det er da netop dem som har allermindst det er førtidspensionisten det er folk på sygedagpenge

lige har nævnt at det er de ti procent svageste som kommer til at betale i den her skattereform

afskaffe det at bankerne bidrager mere efter

skattereform og at de mest velstillede danskere ikke længere får det samme

muligheden ja eller nej

egen skattepolitik og har det tydeligvis heller ikke

at de lavestlønnede danskere skulle have mere ud af deres arbejdsindsats beskæftigelsesfradraget skulle være større det gør vi så større end det vi troede vi kunne før valget bare for at tage et

skattereform samtidig med at vi kan prioritere velfærden på andre punkter men dansk folkeparti har altså før det her valg lagt stemmer til en pilskæv skattepolitik senest med genopretningspakken to tusind og ti

men de to konkrete spørgsmål bankerne

af børnechecken hvis man gør det på en god måde og det

ikke gør det den rammer vidt forskelligt

nej man har valgt at bygge videre på den hvorfor har man det

meget tydelige tal på hvilke grupper der finansierer det

mener man altså at i en skattepolitik skal

hvilken af de åbenbart ganske mange forskellige definitioner der eksisterer ovre i den nuværende opposition som dansk folkeparti abonnerer på

men jeg vil gå meget konkret til værks for

kan godt forstå at det for en socialdemokrat kan være en illusion

holdes i ro man har jo tradition for at

så det kunne godt tyde på det også derfor de mange spørgsmål kommer både til mig og til venstres ordfører

slet ikke kan forstå at der kan være god logik i

af deres indtægt

tidligere borgerlige regering gjorde det for eksempel

kan så forstå at det ikke er i overensstemmelse med dansk

man jomfru eller også er man ikke enten

have det lidt mens man laver en suspension som

åbent sige at suspensionen vi laver i to år

med skattestoppet som det blev formuleret i to tusind og et så stoppede man

sin skattestoptæller på hjemmesiden

skal vi høre venstre stå her i dag og sige ja ja vi har skattestop og det vil vi genindføre

vil arbejde for efter et valg såfremt de

til vælgerne i har skattestop

godt af i mange år nu kommer der en skattereform og der rokerer vi rundt på nogle ting som gør at i ikke samlet set kommer til at betale mere men vi er nødt til at rokere rundt på det et godt eksempel kunne være at her til efteråret har regeringen proklameret

være ganske god og sund fornuft i men man har valgt at sige at den skal være neutral for bilejerne at de samlet set

ikke fair nok hvis man forestiller sig at

er der lige nu så er politikken ikke statisk og vi

hånd om de problemer der kan komme i fremtiden

imod at der så var andre der faldt det er nogle af de skatter og afgifter som fru maja panduro siger er steget men hun

indkomstdeciler som jeg selv har nævnt viser meget godt at det er dem som er i bunden af indkomstskalaen det er efterlønnere det er førtidspensionister og folk på sygedagpenge der kommer til at betale regningen for den her skattereform

jeg mener ikke vi har fået svar fra dansk folkeparti

man kan indrette det på mange forskellige måder når man beskatter bankerne bankerne og jeg ved ikke om en lønsumsafgift

bankerne skal bidrage noget mere til vores fælles velfærd

har det om et par timer det er jo nyttigt at vide

være en lille smule skeptisk over for at man kan finansiere det hele

på banen fra dansk folkepartis side til at

der er masser af finansieringselementer der også nogle elementer

jeg tror det er l en hundrede og otte og halvfems

er noget finansiering i det og så jo der er rigelig med finansiering

bare tager besparelserne fra forsvaret og eu bidraget er det over tre milliard ligger der så der er så rigelig af finansiering at

af regeringens økonomiske politik regeringen har fremlagt et omfattende og fremsynet reformprogram som skal sikre øget dansk velstand og dermed styrke grundlaget for fortsat dansk vækst og velfærd

skattereformen er et stort og nødvendigt skridt i retning af at løfte beskæftigelsen i danmark

vil motivere flere til at arbejde mere og ved at reformen får flere fra passiv til aktiv forsørgelse

at skattereformen bestemt ikke er den sidste reform regeringen gennemfører

hverken reformtempoet eller reformiveren stopper med denne skattereform tværtimod vil og skal andre reformer stå på ryggen af skattereformen

formål at styrke det danske erhvervsliv forbedre de danske virksomheders afsætningsmuligheder og ikke mindst sikre at lavtuddannede og udsatte danskere ikke bliver fremtidens tabere i kampen om arbejdspladser højere beskæftigelse flere job bedre produktivitetsudvikling gunstigere konkurrenceevne økonomisk vækst med skattereformen spiller vi på flere tangenter for at styrke dansk økonomi udfordringerne for dansk økonomi er både kort og langsigtede her og nu handler regeringens reformkurs blandt andet om at skabe troværdighed omkring den økonomiske politik dansk økonomi

sikker havn i et tumultarisk europa det kan sikre en lav rente og holde hånden under dansk beskæftigelse og den effekt ser vi allerede på den måde bidrager skattereformen som vi behandler i dag med langt flere positive effekter end de femtentusind job som reformen skaber og som i sig selv er et ambitiøst resultat

på længere sigt handler skattereformen om at øge arbejdsudbuddet og beskæftigelsen på den måde vil flere danskere bidrage til finansieringen af vores fælles velfærdssamfund

venstre handler skattepolitik lige så meget om at åbne det danske arbejdsmarked

som det handler om vækst og et stærkere erhvervsliv når det kommer til stykket hænger de to ting sammen den lavere skat på arbejde er i høj grad målrettet dem som har lav og mellemindkomster erfaringen viser at netop de reagerer markant mere positivt ved en større gevinst ved at være

kommer som følge af disse lettelser i skatten

som radikal vil jeg især glæde mig over at vi omsider får begravet den forkætrede iværksætterskat siden dens indførelse under den tidligere regering har vi arbejdet for at få den afskaffet samlet set er der tale om en fornuftig og fremsynet skattereform som det radikale venstre kan støtte fuldt ud

at skattereformen skaffer femtentusind

arbejde det er den korrekte formulering

dagpengene ned for nogle og giver skattelettelser til andre hvordan medfører det femtentusind flere job

hvad er forskellen hvordan skaber det femtentusind

arbejdspladser det en sammenhæng som virker ulogisk men den findes faktisk og et større arbejdsudbud er på den måde simpelt

er meget svært at sætte en baseline her

femtentusind flere i beskæftigelse end hvis vi ikke gennemfører denne

en del af regeringens reformdagsorden

statsministeren annoncerede i sin nytårstale den første januar to

og tolv ville blive et historisk reformår jeg skal høre om den radikale ordfører kan løfte sløret for hvornår vi skal behandle en kontanthjælpsreform om det bliver i reformåret to tusind og tolv eller om regeringen er blevet bange for sin egen skygge og har skubbet

til en kontanthjælpsreform det er ærgerligt for det ville være gavnligt for

dansk økonomi

til skatteaftalen har det jo været et radikalt ønske at

om det for de radikale

et stort problem at ottehundrede og ellevetusind boligejere ikke vil opleve at få en forringelse i to tusind og to og tyve hvis blot renteniveauet er en lille smule højere end i dag

med den skatteaftale vi har indgået ikke få forringet deres rentefradrag er det noget som det radikale

det er stadig væk vores politik men det har ikke været muligt for os at komme

vi begræder bestemt ikke den indgåede reform vi synes det er et godt og fornuftigt stykke arbejde som samlet set er til stor gavn for danmark

tjene ekstra penge men simpelt hen

at vi sørger godt for dem mener ordføreren at det er rimeligt at de mennesker der er så handicappet

mener ordføreren at det er social lighed

debatterer i dag samlet set vil styrke dansk økonomi betydeligt og skabe

højere beskæftigelse og flytte folk fra passiv forsørgelse til at kunne forsørge sig selv det er vores hovedsigte med reformen men vi prøver ikke at sige at der ikke er nogen finansieringselementer som

og det er altså mennesker der ikke har mulighed

bare at gå ud og give den en ekstra skalle og tjene nogle ekstra penge vi snakker om mennesker som er multihandicappet mennesker som

af den her skatteaftale

grund af den her skatteaftale og som ikke kan forsørge sig selv

særlig gruppe af dem som bliver ramt det er ikke

opmærksom på høringssvarene men vi vurderer at en samlede reform vil være til gavn selv om der er nogen der synes at det

set godt tænke mig at få en forklaring på hvordan det går til at et øget arbejdsudbud på femtentusind umiddelbart fører til at der bliver oprettet femtentusind nye stillinger det må der jo være en eller anden forklaring på når det nu forholder sig på den måde

det er ikke det samme som at man med et øget arbejdsudbud kan afskaffe arbejdsløsheden det jeg siger men der er en sammenhæng som jeg

har en større arbejdsstyrke så vil der også komme flere i beskæftigelse jeg ved godt at sammenhængen virker kontraintuitivt men det er ikke desto mindre tilfældet

bekendtskab med nogle af de økonomiske teorier som herre

dem er der jo ikke tid til at diskutere indholdet og substansen af i en

men bare et enkelt spørgsmål

økonomer som mener at det umiddelbart fører til femtentusind nye job det er jo på længere sigt at der er en sammenhæng det vil sige at gå en række år før de her nye arbejdspladser

skattereformen ikke er den sidste reform som regeringen vil gennemføre

på grund af de bristede trepartsforhandlinger jeg tror det er omkring tyvetusind i yderligere arbejdsudbud

kan ordføreren løfte sløret for

borgere der er interesseret i at få at vide hvor det er man vil øge arbejdsudbuddet yderligere hvilket jeg er helt enig med ordføreren i er

ser at den reform vil bidrage med yderligere femtentusind i arbejdsudbud fordi vi

passiv forsørgelse over i beskæftigelse det er den reform vi behandler i dag

med på at regeringens mål på længere sigt er at vi skal gøre endnu mere men det er ikke noget som vi

jeg kan i hvert fald ikke redegøre for det jeg kan kun sige at vi her tager et vigtigt skridt både i sig selv og også i retning af at

noget man kan udskyde i særlig lang tid da det er et hul der skal lukkes frem mod

planer om at lukke det hul i

ikke er så let igen men det er stadig væk en målsætning vi har

til at forfølge den det er blot ikke det dagens debat handler om den handler om det skridt vi

det var at vi skulle tilgodese de lavestlønnede særlig de enlige forsøgere vi skulle se på hvordan vi kunne skaffe mere til de fattigste pensionister sikre flere penge til velfærd og flere arbejdspladser her og nu det var den målsætning sf gik ind til diskussionen om

fik man alt nej det gør man sjældent når man laver politik

i land

er en behandling af en skattereform som giver et skulderklap til mange

det betyder rent faktisk at den enlige forsøger og den fattigste folkepensionist men også lo arbejderen rent faktisk får mere ud af det på den anden side så kan man selvfølgelig altid diskutere om mere eller mindre og jeg synes også at vi

selv dem der har været med til at lave aftalerne måske har haft travlt med at løbe fra dem jeg vil gerne stå ved at vi har lavet en politisk aftale jeg respekterer fuldt ud at det så også er kompromisets kunst men jeg synes også man skal tillade sig

også sige ja når man så vælger at tage dem andre steder fra

klart at når man laver en skattereform handler det også om omprioritering

selvfølgelig også om at når man flytter rundt på nogle midler går der selvfølgelig noget fra et andet sted det skal man gøre med åben pande det har vi fra

side gjort men jeg er også tilfreds med at vi netop sikrer et løft til sygeplejersken

ufaglærte gennem et øget beskæftigelsesfradrag det er faktisk to tredjedele af det løft der kommer i kroner og øre

i særdeleshed sygeplejersken og tømreren og andre ufaglærte grupper dem som rent faktisk er på arbejdsmarkedet vi sikrer også

de pensionister som rent faktisk har

de fattigste pensionister får et kontant løft med en højere ældrecheck og et højere pensionstillæg

lidt over fem tusind kroner jeg synes faktisk man skal være stolt af at det er lykkedes at tilgodese nogle af de fattigste pensionister vi har i vores land som rent faktisk har behov for et løft

når man så ser på hele finansieringsdelen handler det selvfølgelig også om hvor progressiv man kan være

synes at man altid kan være mere progressiv

have taget endnu mere fat i den ene eller den anden ende men når man nu

tilfreds med at der hvor vi henter noget af finansieringen fra er fra beskatningen af fri bil det handler om udstationerede medarbejdere som nu rent faktisk skal betale skat i danmark det handler om aktionærloven det handler om beskatning af bankerne der er rent faktisk en række ting som for mig at se hælder til den rigtige side det er en finansiering som rent faktisk er progressiv og som også giver muligheden for at vi

lette skatten for dem hvor det måske har været tvivlsomt om det kunne betale sig at tage et arbejde oven i

næste år betyder den samlede politik fra regeringen

danskere som ellers ikke ville have været i arbejde rent faktisk får et arbejde og kommer ud på arbejdsmarkedet det synes jeg man skal sætte pris på og det er netop også de mennesker som

man altid sige at der var ting der skulle have været anderledes men jeg synes faktisk også man bliver nødt til at se på det endelige resultat

nået i hus på en sådan måde at vi rent faktisk sikrer at vi differentierer for eksempel børnepenge således at de rigeste

at dem der måske har de største behov får løftet den enlige forsørger får en helt kontant præmie ud af at gå på arbejde det har der været meget kritik af

for nogle udfordringer vi står over for med vores arbejdsstyrke i de kommende år hvis man ser på de demografiske udfordringer danmark har eller står med det kan man slå op i regeringens

en udfordring fordi der vil være flere ældre og færre unge derfor handler det selvfølgelig om

at det er attraktivt at tage et arbejde sikre

måske dér jeg adskiller mig lidt fra liberal alliance som gør at vi

kvinderne på arbejdsmarkedet det er jo en af de store styrker vi har fået ud af vores velfærdssystem at vi rent faktisk har en velfærdssystem som sikrer at vores børn kan gå i

vuggestue og børnehave og

jeg beder sådan set bare ordføreren om at svare på hvorfor

sådan at når man gennem reformer

reformforslag hvis mål netop er at øge arbejdsudbuddet hvorfor er det sådan

være andre der ville tage nogle andre job det tror jeg

eksempel jeg har lyst til at efterligne

en lang række problemer med et sådant samfund

til hvordan man tager hånd om de svageste men jeg synes faktisk også det er vigtigt at vi sikrer at vi har en velfærdssystem at vi sikrer at vi har mulighed for at bryde den sociale arv som for mange desværre specielt hvis vi ser på et land som usa

faktisk det er godt at vi har et velfærdssamfund som sikrer at vi holder hånden

på den måde også sikrer at vi rent

have en højt kvalificeret arbejdsstyrke og så skal man huske på at danmark

af de lande der har den højeste procentdel af folk der

betyder at der kommer ægte skattelettelser for syv milliard kroner hvis jeg husker svaret

at der er flere penge til at kunne leve op til regeringens to tyve plan i form af

penge som vi ellers ville have brugt på krudt og kugler

på vores velfærdssamfund eller hvordan vi nu vælger at bruge dem det er jo en af de

fordi vi rent faktisk med skatteaftalen og med de finansieringselementer der ligger blandt andet på

øget offentligt forbrug dem har regeringen i den aftale vi har lavet

finansiere skatteaftalen vi fik fjernet nogle af de værste tidsler som

at de penge der kommer ind fra besparelser på forsvaret og eu bidraget og som regeringen i sin

og tyve plan havde lagt op til skulle bruges til offentligt forbrug går

været en fælles forpligtigelse og det forpligter selvfølgelig også venstre

glad for at venstre har sagt ja til

erindrer ikke hvornår venstre sidst har foreslået at spare to

jo klart at vi rent faktisk laver nogle kompromiser det har vi også

skattereform jeg er glad for at venstre har imødekommet

for forsvaret som gør at vi kan prioritere pengene på andre velfærdsområder det synes jeg da at man skal være stolt af i venstre jeg tror ikke at man

set er positivt at venstre anerkender at er behov for nogle besparelser på forsvarsområdet

skattelettelser og jeg noterer så

sænker reelt skatten på arbejde med i omegnen af otte milliard

aftalen på den ene side og på den anden side er der så et velfærdsløft

tilkendegive at man faktisk fra socialistisk folkepartis side

da man lancerede sloganet og også gik til valg på at man skulle vælge mellem

det må være nye ord i den borgerlige lejr

at vi for eksempel hæver beskatningen af den frie bil

lægger nogle besparelser ind på forsvarsområdet som venstre også anerkender så synes jeg da det er rigtig positivt at vi både har kunnet være med til at sikre penge til velfærd

samtidig lette skatten og give et ekstra løft til den fattigste folkepensionist

i skattepolitikken fra sfs side

herre jonas dahl sige at man med aftalen her både laver et løft i velfærden

nogle grupper så dermed har vi nu konstateret at sf faktisk anerkender den præmis som vi andre har talt om hele tiden

at venstre nu siger ja til nogle besparelser på blandt andet

og det er jo nye toner at venstre er med til den del af det

blandt andet lægger en øget beskatning på banker og den frie bil

set også marginalskatten for den rigeste børnefamilie synes jeg da der er nogle pointer i

man ikke er så glad for at snakke om i venstre og det synes jeg er helt i orden

set fuldt finansierede forslag når man siger ja til skattelettelser siger man også ja til finansiering

dæmper lønudviklingen i danmark altså lønningerne stiger ikke så meget som de ellers ville have gjort hvis der er mere arbejdskraft ude på markedet det er derfor at beskæftigelsen øges

den demografiske udvikling i danmark

ikke anerkender at der er nogle demografiske udfordringer så er der også en diskussion i forhold til hvor meget arbejdsudbuddet skal øges og hvad det har af betydning det er

har set forskellige analyser af det men jeg tror at hvis vi bare lægger til grund at vi har nogle demografiske udfordringer

en veluddannet arbejdskraft nødt til at sikre at arbejdskraften er til rådighed det gør vi med en lang række initiativer

skattereformen vi gør det også ved at satse på velfærden og vi gør det ved at investere i uddannelse

op til med finanslovforslaget for to tusind og tretten

en demografisk udfordring som er helt åbenlys i hvert fald

en af grundene til at jeg

lønningerne i danmark ikke kan tåle så meget som de har gjort tidligere fordi det vil ødelægge danske virksomheders konkurrenceevne på de internationale markeder

kan være en konkurrencedygtig nation i en verden hvor

kritisere en sådan politik

når man er i opposition når man er i opposition

som man var det før valget tusind og elleve og derfor vil man

indrømme at man fører den samme politik

der forhandler lønnen og det gør man blandt andet ved overenskomsterne i år er der blevet lavet en overenskomst på et stort område det havde blandt andet den betydning at lønmodtagerne faktisk var meget tilbageholdende og det gjorde at der var en relativt lille lønstigning

at man rent faktisk forholder sig til den givne økonomiske situation

vigtigt at vi politikere ikke blander os i den deciderede løndannelse på det danske arbejdsmarked

politisk uenighed som jeg godt kan leve med hvis vi så bare tager og hele diskussionen om konkurrenceevnen

er at danmark er er faldet nogle trin ned

tallene var i øvrigt fra to tusind og elleve hvor der sad en borgerlig regering som jeg går ud fra at herre ole birk olesen gerne ser

sig til at det er mennesker med handicap der er med til at finansiere det her jeg har spurgt

det er så trist at at regeringen ikke har lyttet

er kommet ind og alle de e mails fra forskellige handicaporganisationer om

det her rammer mener ordføreren at det er social lighed at mennesker med et handicap som ikke kan arbejde og som har store problemer i dagligdagen

skal være med til at finansiere det her og hvad har ordføreren tænkt sig

at de mennesker bliver fattigere og fattigere

skal jo stadig væk betale alle de afgifter der

hvad det var for en regering man støttede tidligere så inden man tørrer hele ansvaret for for eksempel fedtafgiften af

man måske se på den regering man selv støttede i forhold

for eksempel førtidspensionisterne som der jo henvises til

sørge for at skabe et arbejdsmarked som rent faktisk også kan give plads til dem

i min dagligdag som har den ene eller den anden form for handicap og noget

ønsker sig er at få plads på arbejdsmarkedet det har ikke tidligere været muligt

er for nogle for eksempel socialøkonomiske virksomheder og andet hvor vi kan få en imødekommelse over for nogle af dem med et handicap

set ikke ændret i forhold til førtidspensionisterne

og så passer det jo ikke at dansk folkeparti ikke har gjort noget

mennesker med handicap vi var med til at indføre

det er

og sårbare borgere i de mere end ti år jeg har været

lytter simpelt hvad der bliver sagt her og så har vi jo gjort noget i dansk folkeparti

for mennesker med handicap der er rigtig mange mennesker med handicap der gerne

op til med finansloven for to tusind og tolv

lidt mere for i de ti år de havde ansvaret

det er netop inden for psykiatrien hvor der i den grad har været et svigt de sidste ti år

skal se sig selv lidt i spejlet og spørge sig selv hvad

man selv havde hovedansvaret for det

der er en ret stor stak af en del af dem ligger her ved siden af mig jeg synes også vi har et stort ansvar over for folk med handicap

jeg synes faktisk det er vigtigt at sikre anstændige forhold for vores handicappede

når nu vi skal forhandle dele af det her område senere for eksempel

det de står og siger

i en skattereform som giver fem tusind tre

en rimelig social balance i at den enlige efterlønsmodtager på den nye ordning som

og halvtreds kroner er det den rimelige balance

de ikke kan tage et arbejde så er det den rimelige sociale balance at dem

det skulle være en omlægning i forhold til det at arbejde

og det er det også når nu vi skal drage konklusionerne af det jeg synes faktisk at det er lykkedes med en omlægning inden for

vi rent faktisk letter skatten på arbejde

jeg helt på det rene med at vi kan diskutere det i forhold til overførselsindkomsterne men der skal man bare huske på en ting

de allerlaveste ydelser for eksempel en starthjælp allerhårdest

sidste ti år det lykkedes sådan set med hjælp fra enhedslisten med finansloven for to tusind og tolv at fjerne starthjælpen det synes jeg sådan set er et skridt i den rigtige retning det har været med til at rette op på det så lykkedes vi

også med den her skattereform at forhøje ældrechecken lette i bunden for dem

det synes jeg faktisk er rimeligt

jeg se

kommer til at betale seks hundrede og tredive kroner hvordan hænger det sammen er det den nye sf politik

når sf så kommer til som de selvproklamerede

kommer til at betale seks hundrede og tredive kroner hvordan hænger

faktisk det er godt at vi har formået at afskaffe starthjælpen

dansk folkeparti havde som kongstanke at den skulle indføres jeg synes det er rimeligt at vi rent faktisk sikrer at

har haft allermindst at leve for nu får et løft

med finansloven for to tusind og tolv så skal man også huske på at noget af det vi også tager fat på

de fattigste folkepensionister de får et kontant løft med det her

noget af det som dansk folkeparti altid har snakket om

den her ældrecheck og nu får den sådan set et løft

alle mulige andre nu kan se

fair nok at man man har den form for topstyring i sf har vi bare en proces nu hvor der er en

hvordan sådan et medlemsdemokrati kan fungere til

det kan være at han skal foreslå det i dansk folkeparti men hvis vi nu ser bort fra den del af det så synes jeg faktisk at det er vigtigt at slå fast at noget af det vi gør er at vi

fattigste folkepensionister

det synes jeg også man skal anerkende og det er godt at dansk folkeparti vil støtte den del af det men to tredjedele af de penge der er ud over

det giver rent faktisk et klart større incitament til dem der ligger i bunden af indtægtsskalaen de får en konkret håndsrækning med den her skattereform

i hele sidste valgperiode hvor herre at

befinder os på to forskellige fløje i dansk politik noget af det der faktisk lykkes med den her skattereform

at sikre små tre milliard kroner

det er jo rent faktisk noget af det der gør at vi kan løfte velfærdsniveauet i danmark rent faktisk kan sikre at både er til vores ældre og vores syge

set at det er lykkedes at gå den vej

der ikke er nogen der får mindre ud af den her ændring

bare huske på at når man er på førtidspension og

på et tidspunkt rammer folkepensionen så får man

kontant løft man får fem tusind

fordi man rent faktisk nu får en ældrecheck

det tilgodeser også de fattigste

i regering og så forsvandt både millionærskatten og alt det man egentlig havde gået og sagt

er det at man får mere velfærd

fra to tusind og seksten til tre og tyve

og dermed mister man samlet set på det område op til fem milliard kroner hvordan kan man få mere velfærd

man rent faktisk når man er på en overførselsindkomst

i kroner og øre få mere man vil bevare sin købekraft man vil fortsat kunne købe det samme som man kan i dag det vil man også kunne købe om ti år så lad os starte med at slå den del fast

det er sivet ind undskyld

for mig at se er det også helt afgørende at vi også sikrer at der rent faktisk er penge til velfærd det gør vi med den her skattereform

små tre milliard kroner til samlet velfærd det gør vi så blandt andet ved nogle besparelser på forsvaret vi ser også på hvordan vi kan

positiv del vi ser på beskatningen af fri bil udstationerede udstationerede medarbejdere aktionærlån og en lang række andre ting

er med til at finansiere den her skattereform som blandt andet giver den enlige forsørger et kontant løft løfter ældrechecken for de fattigste pensionister jeg synes faktisk

støtte op om men som de ikke var med med til at forhandle fordi de ikke ville

ordføreren chancen igen altså når man ændrer reguleringen af overførselsindkomster betyder det at man får

fem milliard kroner færre i to tusind og tre

mere velfærd og hvor

at

set en del af den parlamentariske tradition det er også derfor at vi i sf har et medlemsdemokrati hvor vi hører medlemmerne om

vi vil have som formand jeg skal ikke kunne sige om andre partier kunne lære noget af det

sådan set ikke længere vi gik til valg på noget og der var ikke flertal for det det må man jo anerkende nogle gange og

par ekstra gange hvis det kan lette på forståelsen men for mig at se er det helt afgørende at man rent faktisk finansierer de tiltag der ligger så ligger der også en række besparelser blandt andet på forsvaret som er ganske store besparelser

de penge vi nu blandt andet kan bruge til velfærd i stedet for på krudt og kugler det synes jeg sådan set er positivt og jeg er glad for at der er en bred kreds af partier i folketinget

jeg er tilfreds med at også venstre

hvad forskellige grupper får i skattelettelser det er sådan at det

får en skattelettelse på toogtyvetusind

syttentusind kroner i skattelettelse dem der betaler er

fra dem der i forvejen har allermindst

til dem der har mest det er da en omfordeling der er til at forstå hvis bare ikke lige det kom fra

der taber tre tusind fem hundrede

selv om alle bedyrer at de ikke vil røre ved folkepensionen

det er simpelt hen hammer asocialt

ordfører at arbejdsløse og andre

mindre det passer jo ikke hvis man kigger

par år er nulvækst

direkte negativ vækst i realindkomsten

først i to tusind og tyve har man indhentet det reallønstab man faktisk når over en årrække og når vi så kommer frem til to tusind og tre og tyve

vækst det er korrekt men hvis man sammenligner væksten i

øget efterslæb på ti procent

arbejde og sin løn

dagpenge der er ti procent lavere

meget større forskel på dagpengene til den arbejdsløse

vi har i dag

nogle andre tal som er ganske udmærkede og illustrerer hvad det her går ud på vi ser hvem

og vi får at vide at førtidspensionisterne samlet set

at efterlønsmodtagerne skal betale syv hundrede million

i alt cirka fire milliard kroner for de grupper der i forvejen har mindst at leve for det er betalingen så har vi også

bliver proppet ned i skattelettelser til dem der har mest nå ja siger man så men der gives også mere velfærd ud fra planen og så nævner man tal på to

i sig selv altså mindre end fire så alene af den grund er der et tab i velfærd

nævnte før er rigtige penge

ønsketænkning det er at man håber at der på et tidspunkt vil være

den debat vi også havde under korte bemærkninger under det

money det er altså den tankegang som også er blevet berørt af et par andre ordførere

er flere ledige der søger et job bare det at de ledige får mindre i dagpenge vil gøre at de er mere interesseret i at søge arbejde

skaber flere job det kunne vi ikke få noget svar på

af den enkle grund at der ikke er noget fornuftigt svar på det spørgsmål det er regnemaskinen der er

om hjørnet i finansministeriet som på finurlig vis kan finde ud af at hvis flere søger et arbejde

flere job til danmark og som finurligt kan finde ud af

får ret til at holde ferie koster det

for kontanthjælpsmodtagerne her i landet altså hvordan kan det koste penge hvordan kan det betyde færre arbejdspladser at en kontanthjælpsmodtager i fem uger om sommeren ikke søger arbejde det er jo den slags besynderlige beregninger der ligger bag og derfor er det

så fik vi at vide af den radikale ordfører

det viser al erfaring hvis al erfaring viser det hvorfor er det så ikke de lande der har flest ledige der har flest job

hvis al erfaring viser at lavere

betyder at flere kommer i arbejde hvorfor er det så ikke dem med de laveste og dårligste

det er jo et velfærdssamfund som det danske

sammenligner os med de lande der har dårligere

det ikke noget på sig

var lige så skæv som den aftale vi i dag debatterer nej

har sendt tingene igennem en regnemaskine der ikke kan regne for eksempel kan regnemaskinen ikke finde ud af at når man fjerner fedtafgiften og sukkerafgiften

enhedslisten var med til og som desværre blev afvist

med til at give mere lighed i samfundet fordi de afgifter rammer

der har mindst men det kan regnemaskinen ikke finde ud af og derfor kommer den ud med nogle besynderlige tal om

kontanthjælpsmodtagere og andre taber på den reform vi

tilsvarende mere og uligheden voksede altså at ginikoefficienten skulle blive større det er ikke korrekt det er bare igen et udslag af en mærkelig regnemaskine hvilket regeringen i øvrigt var enig i det

der var nogle ting som regnemaskinen ikke kunne finde ud af det var da lidt af en indrømmelse

vi ikke så forvænt med men det var dog lidt af en indrømmelse at regnemaskinen ikke er ufejlbarlig vi er kede af at regeringen valgte at gå til venstre og konservative

i starten taget af bordet med vores aftale og derfor ville

alene af den grund

til de rigeste blev med venstre og konservatives deltagelse dobbelt så store som regeringen selv havde foreslået og endnu meget større end det som vi ville have været med til og dermed også en lille indrømmelse vi gik med til skattelettelser til dem der tjener mest ikke fordi det

at undgå at regeringen lavede

vi bøjede os for regeringens hede ønske om at give skattelettelser til dem der har de største indkomster i mindre grad end regeringen

i langt mindre grad der nu ligger på bordet i aftalen med venstre og konservative

eneste argument jeg egentlig har hørt fra regeringen

vi fik mere igennem af regeringens egen politik

fået sammen med enhedslisten det forstår jeg

som regeringen havde afsat til velfærd og som stadig væk ville have

diskussion om en enkelt milliard men

det tab af velfærd der er sket med den her aftale var ikke sket med enhedslisten og den ulighed der nu skabes var ikke sket med enhedslisten

jeg har forstået at regeringen går ind for mere lighed i samfundet

har altså fået mindre velfærd og mere ulighed

venstre og konservative det bliver selvfølgelig en stor opgave nu for enhedslisten

rette op på det her det vil vi prøve

det er flovt at vi i et samfund der ellers bryster sig af solidaritet

massivt flertal i folketinget stemme for en skattereform der øger uligheden

sætter altid spørgsmålstegn ved at øget arbejdsudbud giver øget beskæftigelse men det er jo veldokumenteret

tanker der ligger bag når man fra

prøver at føre en politik som strider imod al erfaring al viden vi burde jo

have et fælles mål om at så mange mennesker som muligt

så velstående danmark som overhovedet muligt så hvad er det for nogle kilder som enhedslisten henviser til når man benægter at

har flest arbejdsløse også have den højeste rigdom

sådan er det bare ikke det er sådan set nærmest modsat og det er derfor vi siger

hvorfor giver flere ansøgere flere job

opgave at forklare det og så ikke bare at sige

en stor arbejdsløshed i nogle lande

med meget andet at gøre end med arbejdsudbud

at gøre med at man har et arbejdsmarked som fungerer utrolig dårligt og som er ekstremt ufleksibelt

ført en uansvarlig økonomisk

mindste anerkende at det er lidt mere kompliceret

når der er solid dokumentation for at det at man laver reformer der øger arbejdsudbuddet gør at beskæftigelsen stiger det er

er nogen ledighed men det betyder at der er en sammenhæng mellem

mennesker som kommer ud på arbejdsmarkedet og hvor mange af dem der kommer i

en politik som gør at flere mennesker kommer i arbejde eller har

der er væsentlig højere end i danmark

man har rigtig mange der søger et arbejde i de lande og alligevel har de en massiv høj arbejdsløshed

land som usa de har højere arbejdsløshed end danmark men de har da bestemt et mere liberaliseret arbejdsmarked end vi har

eneste man kan se som er uomgængeligt og det er rigtigt hvis man synes det er en god idé er at i nogle af de lande hvor man har de dårligste vilkår for de arbejdsløse

fået trykket lønningerne så langt ned at folk er nødt til at have to job for bare at kunne få noget der ligner en indkomst man kan forsørge en familie med men jeg går ikke ud fra at liberal alliance synes det er en god idé at lønningerne skal bankes sådan ned

skattereform og om enhedslisten ikke kan fra

to tusind og ni gav fem milliard kroner mere man kunne bruge på varig velfærd hvor den nye skattereform giver omkring otte milliard kroner mindre som kan bruges på varig

det kan jeg ikke bekræfte jeg kan bare sige

velfærd i forhold til det som regeringen selv havde lagt frem og alene af den grund er det selvfølgelig imod den aftale der ligger

sige at de skattepakker som dansk folkeparti var med til at

massivt gav skattelettelser til de allerrigeste

man snød de fattigste hver eneste gang

have givet femtentusind kroner mere til direktøren

ville have lagt stemmer til

fra enhedslisten på at den besparelse man

aaen ikke enig i at det virker noget hyklerisk når man fra

gengivet i ritzau og de får et svar

beregninger bygger på den samme dårlige regnemaskine som finansministeriet bruger

skal de nok få et svar på hvad angår det der er lagt frem i dag og som vi debatterer under det her punkt

at vi er lodret imod at man giver skattelettelser til dem der har mest

den her skatteaftale jeg vil bare spørge

ikke er rigtigt at enhedslisten var ved at

enlig ung kontanthjælpsmodtager miste seks hundrede og fyrre kroner om året med enhedslistens aftaleudkast

aftalen var fuldt indfaset i to tusind og tre og tyve

svare at den regnemaskine der har regnet de tal ud regner forkert

jeg sagt i tidligere svar og så spørger man alligevel én gang mere om det samme det er ikke fremmende for debatten i folketinget at man bare gentager det samme spørgsmål

nævnt det med fordelingen af fedt og sukkerafgifterne som de ikke beregner rigtigt

der også var et massivt beløb til forbedringer af uddannelse for arbejdsløse og indsats over for unge arbejdsløse

om at ordføreren kunne komme med nogle andre tal

man ikke var enig i tallene

er nogenlunde rigtigt siden vi ikke kan få tallene på bordet fra ordføreren

jeg er lidt hul tale

enhedslisten og regeringen

at den

enhedslisten er det sådan

siger at hvis man afskaffer fedt og

vil alle de fattigste i det her samfund tjene fire tusind

det regnestykke der refereres til fundamentalt det vender det faktisk på hovedet

nemlig at vi hjælper dem der har mindst og tager fra dem der har

mange positive sider jo først og fremmest at man anerkender behovet for at få sat personskatterne ned i danmark det er ikke rimeligt at folk der går på arbejde og arbejder hårdt for at forsørge sig selv og deres kære beskattes så hårdt som de gør i danmark og det er også dumt ud fra en samfundsøkonomisk betragtning at man

straffes for at yde en ekstra indsats således at at produktionen i danmark bliver mindre end den kunne have været

omvendt beklager vi at man i det her land tilsyneladende ikke kan sænke skatten på arbejde uden at ville hæve andre skatter og afgifter til at finansiere det med regeringen planlægger

hæve andre skatter og afgifter

med cirka fire milliard kroner det burde være muligt i et land med verdens største offentlige sektor at prioritere ressourcerne sådan at der var mulighed for at sænke skatterne uden at hæve andre skatter og afgifter vi har pointeret at regeringen i sin langsigtede økonomiske plan forventer at ansætte hvad der svarer til tredstusind ekstra personer i den offentlige sektor frem mod to tusind og tyve vi har også pointeret at hvis regeringen blot nøjedes med at ansætte tooghalvtredstusind ekstra behøvede den ikke at opkræve de fire milliard kroner i skatter og afgifter som den her skattereform indeholder men man er så forhippet på at man partout skal have tredstusind flere ansatte i den offentlige sektor uden at man egentlig ved hvad de skal give sig af

venstre og konservative som i den her aftale giver regeringen ret i at når der kommer nogle dynamiske effekter af skattereformen skal

man kan aldrig få nok offentligt forbrug

se lidt på målsætningen for det her regeringen venstre og konservative har sagt at målet er

man er fair og det synes man er klogt det er vi enige i men når man sammenholder det med den politik som denne regering og

den tidligere regering har ført kan vi konstatere at personskatterne i danmark i to tusind og elleve udgjorde tyve

procent af bnp

har netop offentliggjort at personskatterne i to tusind og tretten forventes at udgøre en og tyve

procent af bnp altså personskatterne stiger fordi man gennemfører alle mulige fiksfakserier ved siden af denne skattereform som kan sørge for at udbytningen af borgerne holdes konstant og endda stigende personskattetrykket i danmark stiger fra to tusind og elleve til to tusind og tretten med en

procentpoint af bnp de folk som skatteministeren har talt om

kommer i virkeligheden til at betale mere i skat fordi alle mulige andre personskatter og justeringer sørger for at personskattetrykket stiger syv og tyve milliard kroner

mere i skat i personskatter er det

der vil blive betalt i to tusind og tretten i forhold til to tusind og tolv

det skatteministeriets tal viser man stikker derfor danskerne blår i øjnene når man hævder at de kommer til at betale mindre i skat på arbejde de kommer til at betale mere

lige nu behandler vi specifikt l en hundrede og fire

en indtægtsregulering af børnechecken vi har sagt at vi ville vente med at

at vi med et ændringsforslag har forsøgt at få folketinget til at acceptere at indkomstreguleringen af børnechecken ryger ud det har folketinget ikke ønsket det var kun dansk folkeparti enhedslisten og os i liberal alliance der stemte for det derfor

må vi nu stemme hverken for eller imod det her lovforslag

et papir jeg har taget med herop i dag det forholder sig jo sådan at

socialdemokraterne og sf lyttede tydeligvis ikke til økonomer før

det er de begyndt på kan man se på de ting de laver finansministeren har sågar sagt at man nu gået over til at benytte sig af gængse regnemetoder

til de ugængse regnemetoder man benyttede sig af

derfor kunne man så med fordel lytte til de økonomer

i deres efterårsrapport fortalte hvad der ville ske hvis man øger den marginale beskatning i danmark det er nemlig det man gør når man indkomstregulerer børnechecken så øger man den marginale beskatning i danmark fireogfyrretusind personer i danmark kommer til at have en marginalbeskatning på syv og halvtreds

mod i dag seks og halvtreds

procent de fireogfyrretusind personer kommer til at betale en højere marginalskat og vismændene skrev i efteråret om hvad der ville ske når man øger marginalskatten

i samfundsdebatten at beskatningen af de højeste arbejdsindkomster i samfundet burde øges analyser i kapitlet viser at en forøget beskatning af gruppen af personer med de ti procent højeste arbejdsindkomster det vil sige personer med arbejdsindkomster på omkring firehundrede og firstusind kroner efter pensionsindbetaling og arbejdsmarkedsbidrag

ligefrem risikerer at reducere de samlede skatteindtægter tilsvarende resultater opnås hvis der i stedet ses på de fem procent højeste indkomster

fra cirka nihundrede og tredivetusind kroner henholdsvis

der fører til et fald i indkomstmassen blandt de der berøres af skattestigningen vil blive forholdsvis stor der er derfor en betydelig risiko for at den mekaniske provenugevinst ved en skattestigning vil blive opvejet af et adfærdsmæssigt provenutab og der er således ringe udsigt til en samlet provenugevinst ved en skattestigning det er

vi opfatter som den højeste økonomiske ekspertise i landet der på deres lidt

at det som regeringen gør nu med at øge den marginale beskatning

flere penge i statskassen men færre penge i statskassen regeringen forventer et par hundrede millioner kroner ekstra som følge af det her men vismændene siger nej sådan bliver det ikke der kommer formentlig færre penge i statskassen

vi ved formentlig alle godt hvorfor regeringen gør det alligevel det er fordi den så frygtelig gerne vil give det indtryk at den også rammer de rigeste de skal også betale og så betyder det mindre at det overhovedet ikke giver nogen nytte for statskassen men tværtimod betyder at der er færre penge til den velfærd som de venstreorienterede

som sagt hverken for eller imod

derfor er det også interessant at høre hvad liberal alliances holdninger

skattepolitik det er jo i dag er kommet frem i flere medier og også i debatten her i folketingssalen at venstre nu igen går ind for et skattestop men det skattestop som venstre går ind for

et skattestop hvor skatter og afgifter godt må stige alligevel for eksempel har venstres skatteordfører

også skal med at stige i to tusind og femten

et skattestop er jo ikke bare et skattestop i

var skattestoppet rimelig stringent der var en gang imellem nogle undtagelser hvor man alligevel hævede en skat eller en afgift men det blev ikke rigtig bemærket

man havde åbnet et vindue og så var det tilladt og så lukkede man vinduet igen og så åbnede man det og så lukkede man det

i sådan cirka den anden halvdel af vk regeringens levetid derfor er vi meget nysgerrige

det nye skattestop som kommer efter

de totalt åbne ladeporte som var gældende den sidste halvdel af vk regeringens levetid eller

hvis venstre kommer i regering igen så jeg vil bare gerne høre om

rygrad i herre ole birk olesen

ole birk olesen på vanlig vis vil tage afstand fra de skatter og afgifter som herre ole birk olesen plejer

den lidt vattede udgave af herre ole birk olesen talerstolen

der skulle komme en borgerlig regering til og liberal

godtage at en borgerlig regering bliver ved med at hæve skatter og afgifter hvis liberal alliance har de afgørende mandater

blive mødt med modstand fra liberal alliance også efter næste valg

bliver det i dag

regeringen laver med venstre og konservative nu og stemmer igennem nu vil vi stemme imod nu

der ikke mulighed for at vi der kan stemme imod dem

stemme imod den politik vi er imod men må jo acceptere at andre før os og et andet flertal

har gjort nogle ting som kan få konsekvenser for politikken

vi jo har diskuteret med venstre i dag og ærlig talt ikke

nu ved jeg jo at herre ole birk olesen er meget kompetent ud i skatteforhold

kan herre ole birk olesen så ikke

den opfattelse nogle af os andre også har nemlig at

var statsminister men det begyndte jo sådan set før det var bare ikke så meget det var allerede under

at man hævede eller opfandt en

afgift på alkoholsodavand selv om skattestoppet ikke

fremlagde ambitionen om at gennemføre en skattereform som så blev gennemført

lars løkke rasmussen eller mens han var finansminister

i hvert fald sad for bordenden i forhandlingerne om en skattereform der åbnede et vindue for at man kunne bryde med skattestoppet som man så lukkede igen efter det

fik gennemtrumfet en genopretningsaftale som var

et meget meget stort brud på alt hvad der stod i skattestoppet og som han havde det fulde ansvar for så

jo derfor vi håber at vi får de afgørende mandater efter næste valg sådan at en ny regering med

kan blive fastholdt af det forhold

det er liberal alliances klare opfattelse at hvis der ikke er andre end venstre

holde venstre fast på skattestoppet så bliver skattestoppet ikke til noget under en venstreledet regering er det ikke en meget klar konklusion og er det ikke det som

vi har lært af historien at venstre ikke er særlig gode til det og at venstre har behov for at nogen

hvis de ikke har sådan nogle med afgørende mandater

letsindighed i skattepolitik om den sociale massegrav om skattelettelser som vil sætte vores samfund i stå

ræsonnement som jo ikke holder i den virkelige verden hvis man for eksempel kigger lidt empirisk på det og ser på hvad der sker rundtomkring i verden

se at et land som finland har en lavere skat end danmark men de har et bedre uddannelsessystem

land som schweiz har et lavere skattetryk end danmark men de har ifølge alle undersøgelser et bedre sundhedssystem bedre hospitalsbehandling end danmark et land som sverige

men de har en langt mere dynamisk erhvervsudvikling

danmark et land som usa har et væsentligt lavere skattetryk end danmark men har verdens bedste universiteter massivt bedre end de danske universiteter så ræsonnementet om at skattelettelser betyder dårligere offentlige ydelser dårligere hospitaler dårligere skoler og dårligere universiteter har ikke noget som helst hold i

derfor er det godt og fornuftigt at regeringen

trukket regeringen i en rigtig retning så skatten nu bliver sat ned for arbejde med i alt lidt over fjorten milliard kroner

topskattegrænsen hæves til

øges fra syttentusinde og nihundrede kroner til fireogtredivetusinde

iværksætterskatten ophæves

og trækker i den rigtige retning sådan må det nu engang være når man har en regering som har flertal for en anden politik for så må man jo gå ind og arbejde for at få trukket

og det lykkedes vi fik fjernet tidslerne i forhold til de tres procent af familierne som bor i egen bolig angrebet på rentefradraget fik vi fjernet og vi fik også fjernet det meste angreb der var på folkepensionernes grundbeløb

koste arbejdspladser og konkurrenceevne

en diskussion om at børnechecken nedtrappes for folk som tjener

betyde at færre vil tage et arbejde

betyde færre penge i statskassen

og derfor må vi gå ind og se på hvad man så

vi er tilfredse med den aftale som vi indgik med regeringen sammen med venstre vi øger arbejdsudbuddet med femtentusind

nogle ting ville vi gerne have ændret ved nogle ting vil vi også ændre ved når vi forhåbentlig får en borgerlig regering igen efter næste valg

grunden til at jeg tager ordet nu er

en skattereform der skal få danmark i arbejde jeg synes det har været vigtigt med en generel debat og derfor også et par generelle kommentarer på vegne af

vi snart skal stemme om en skattereform der

i hvert fald har tre primære formål for det første at bidrage til at sætte hjulene i gang i danmark ved at skabe flere job her og nu for det andet et formål om at helt almindelige lønmodtagere skal have mere ud af at gå på arbejde og for det tredje et formål om at skabe rum til faktisk at løfte de folkepensionister og førtidspensionister der har

er i krise vi har en meget lav vækst vi har en alt for høj arbejdsløshed og i den situation tror jeg

derfor synes jeg faktisk også det er værd

det er et historisk bredt flertal der står bag den reform vi behandler i dag jeg har tit selv

fem og firs og det er faktisk det samme år

der sidste gang blev indgået en bred stor skatteaftale i danmark jeg tror sådan set at det i krisetider er af central betydning at

lægge store uenigheder til side og findes fælles løsninger til gavn for dansk økonomi

debatten om skattereformen der jo har foregået i lang tid har vist at der i den grad stadig er stor uenighed om skattepolitikken i danmark det er kun fornuftigt men desto mere bør man også

at have sikret en en bred skatteaftale som sagt er arbejdsløsheden for høj det synes

den leverer skattereformen

danskere med de laveste og de mellemste indkomster i en tid hvor lønmodtagerne har udvist stor ansvarlighed ved at at holde igen med lønnen

hvad skattereformen er udtryk for så mener jeg at den er udtryk for en ny kurs i skattepolitikken et fokus helt klart rettet

og mellemindkomster samtidig er der tale om at alle bidrager også de mest velstillede og bankerne og sidst men ikke mindst

der taget politisk ansvar for at skabe job skattereformen er naturligvis ikke hele regeringens økonomiske politik

er en helt central komponent og jeg tror den kommer til at spille en afgørende rolle i forhold til at få danmark ud af krisen kort for at opsummere sikrer vi nu med reformen næsten en fordobling af beskæftigelsesfradraget og vi indfører et nyt beskæftigelsesfradrag for enlige vi indfører en job og investeringspræmie der kontant belønner de virksomheder som investerer i nye maskiner i to tusind og tolv og to tusind og tretten så vi kan få gang i hjulene og vi sørger for at færre metalarbejdere og folkeskolelærere fremover skal betale topskat hele aftalen er fuldt finansieret alle bidrager og det er baggrunden for at vi øger beskatningen af fri bil at vi indkomstdifferentierer børnechecken og at vi beder bankerne om at bidrage lidt mere ligesom der sættes hårdt ind imod social dumping

har skabt størst diskussion i behandlingen er naturligvis finansieringselementerne

naturligvis at den er finansieret og så har jeg registreret en i virkeligheden

bred opbakning til reformens formål om at sætte lav og mellemindkomster i centrum for skattepolitikken

nok ikke tager ordet ved næste lovforslag

her og nu jeg har jo igennem lovbehandlingen prøvet at stille en del spørgsmål rigtig mange spørgsmål

organisationer fra borgere som er bekymret for at det her giver et negativt provenu i

er rigtig mange danskere som så ikke vil rejse ud at arbejde

nu i stedet for kan skatteministeren oplyse hvor mange af de seks tusind danskere

fordi de i udlandet i vores nabolande har en tilsvarende ordning eller de bibeholder en ordning mange af de ting kunne

når man kan se at der er fire og tyve af de største virksomheder i danmark som

advarer imod at man fjerner ligningslovens § tre og tredive a

vil jeg understrege at der er blevet svaret godt og præcist på alle de mange spørgsmål der har været under den grundige behandling som folketinget har foretaget af

som skattereformen består af når det er sagt

at diskussionen i forhold til til afskaffelse af den såkaldte § tre og tredive

er en vigtig diskussion den handler nemlig om at regeringen sammen med venstre og konservative har prioriteret

det er vigtigt at alle der er i arbejde får en lavere skat

på arbejde og det er vigtigere

så har vi ganske rigtigt hørt at mange virksomheder er bekymret for ordningens afskaffelse det er baggrunden for at vi meget tydeligt har sagt at vi vil følge udviklingen tæt i forhold til hvad det har af eventuel betydning

for udstationerede medarbejdere

der tager ud og arbejder i udlandet

hvilke ting man har lagt til grund for den modregning på

jeg har hørt fra en del virksomheder gennem udvalgsbehandlingen som har kontaktet mig personligt og som siger at det

medarbejdere bliver ansat igennem en udenlandsk virksomhed i stedet for

jo vigtigt at kunne diskutere det og også godt med indspark fra fra virksomheder og andet men det ændrer sådan set ikke ved at de beregninger vi har lagt frem er baseret på gængse regnemetoder og helt sobre

man afskaffer § tre og tredive a fremover vil betyde at der ikke er danskere der arbejder i udlandet det vil jo fortsat være sådan og det skal være det er afgørende vigtigt

det der er diskussionen er om man skal fjerne

mange danskere slet ikke betaler dansk

hellere vil prioritere at alle danske lønmodtagere betaler mindre i skat

prioritere at nogle få slet ikke betaler dansk skat

det hørte vi også før det hørte vi da regeringen lancerede

i hvert fald ikke flere arbejdspladser men det jeg også bed mærke i at at skatteministeren sagde

der ikke har samme muligheder

komme på arbejdsmarkedet det kan være hjerneskadede det kan være udviklingshæmmede og det kan være

der har regeringen

hænger sådan sammen at skattereformen faktisk sikrer at de førtidspensionister der er på den gamle ordning

de laveste førtidspensionssatser nu får mulighed for at

er en vigtig prioritering og som også kommer til

i to tusind og tretten er enogtyvetusinde og femhundrede flere der er i arbejde end

det er fuldstændig rigtigt at der stadig er

med handicap så ville der jo ikke være alle de her høringssvar

så markant ændring i velfærden

ikke være hvis de var enige i det skatteministeren siger

i forhold til det at der kommer arbejdspladser

på forhånd kan vide det er noget man gisner om

måske vil komme men det gjorde man jo også kickstarten og det gav ikke flere arbejdspladser men jeg kunne godt tænke mig

det her med mennesker med handicap hvad vil skatteministeren konkret gøre her det er altså mennesker

alle andre

det kan jeg så forstå at skatteministeren synes er vældig fint men det synes dansk folkeparti ikke

det er også derfor vi ikke er en del af den her aftale for

overførslerne fremover ikke kommer til at stige

stadig være tilfældet at de vil også være sådan at købekraften

periode hvor der sker en mindre regulering end der ellers var lagt op til så det er ikke korrekt at

finansiering for otte milliard kroner uden for

i ægte skattelettelser som danskerne får lov at beholde

denne aftale ikke var indgået

forsvaret og eu bidraget i regeringens

tyve plan var påtænkt at gå til finansiering

og at det vi ønsker at fremme naturligvis er kernevelfærden og det at vi kan reducere og endda meget mærkbart reducere udgifterne til forsvaret for at finansiere skattelettelser til lav og mellemindkomster synes vi er

tyve planen

er tilvejebragt fordi v og k er med i aftalen penge som regeringen ellers havde påtænkt at bruge til offentligt forbrug

at vi kunne undgå en række af de finansieringselementer som regeringen

trussel mod boligejerne som

steg en lille smule ville ramme over ottehundredetusind danske husstande i

en aftale hvor de store tidsler røg ud mod at vi så fandt finansiering uden for det traditionelle skattesystem og det vil jeg bare gerne have at skatteministeren

andre af de finansieringsforslag som regeringen selv har fremlagt sådan er det jo når man laver politik så indgår man kompromiser og fra regeringens side

set godt tilfredse med at gennemføre store nedskæringer på

vores forbrugsmålsætninger i forhold til

tvivl om at det naturligvis har konsekvenser for den samlede økonomiske politik men ikke i forhold til regeringens forbrugsmålsætninger

lidt mindre skulderklap til dem med mellemindkomster og et lille skulderklap til dem med lave indkomster

så karakterisere det slag som man giver til de mennesker der er arbejdsløse og de mennesker der er på førtidspension som jo i de kommende år vil opleve

forbrugsmuligheder end de har i dag

på sinde når vi taler

vi er af den helt fundamentale opfattelse at alle arbejdsløse gerne vil have et job det kræver at der er job at få det er derfor at regeringen gennemfører en ambitiøs økonomisk politik der holder hånden under beskæftigelsen og en ambitiøs strategisk erhvervspolitik der skal sikre at danmark har produktionsarbejdspladser i

vi mener at arbejdsløsheden er for høj

det som vi naturligvis arbejder på at sikre er at de arbejdsløse kan få et arbejde

mindre regulering så sikrer det at de førtidspensionister og folkepensionister der har allermindst kan få et løft og det sikrer at vi med skattereformen kan investere i job

har fremlagt en finanslov som opererer med stort set samme arbejdsløshed næste år som i år det er jo ikke så fantastisk

er enig med mig i at den store gruppe af førtidspensionister de mennesker som

alligevel ikke får arbejde i de kommende år faktisk

de har i dag så ender det ganske rigtigt

og to og tyve med at de har nogenlunde samme forbrugsmuligheder som de har i dag men det sker jo situation hvor alle andre grupper i samfundet har

til lønmodtagere mest til de højestlønnede lidt mindre til mellemindkomsterne og mindst til

lavtlønnede i hovedsagen

så er den prioritering vi har stillet os i spidsen for

der har de laveste ydelser i dag skal have mulighed for

en mærkbar indkomstfremgang det synes vi er vigtigt i forhold til den gruppe af førtidspensionister som har haft de meget lave ydelser og det vil vi sådan set tillade os

jeg glad for at enhedslisten nu klart melder melder ud at det vigtigste man kan gøre for de arbejdsløse er at sikre at der er arbejde

ud fra den betragtning at alle arbejdsløse naturligvis gerne vil arbejde og at det vigtigste vi som politikere kan gøre er at tage politisk ansvar for at skabe job så er rigtig

folk i danmark de ti procent rigeste de fem procent rigeste eller den en procent rigeste så vil det føre til at der kommer

retfærdiggør regeringen så at den nu gør

det vil medføre et merprovenu til statskassen at indtægtsgraduere børnechecken således at de mest velstillede familier fremover ikke får en børnecheck og

fred i danmark men det skal så

at skatteministeren har haft en finger med i spillet ved de tidligere valgoplæg som også sf er gået til valg på nemlig at man skulle vælge imellem

reelle skattelettelser som altså ikke bliver finansieret gennem andre stigninger i skatter og afgifter

at forsvaret spiller en helt afgørende rolle i

og mellemindkomster kan få mere ud at gå på arbejde og at vi så effektiviserer forsvaret synes vi er en god og solidarisk prioritering og det mener vi i øvrigt også godt at man kan gøre samtidig

forskel på offentlige udgifter det håber jeg også

kernevelfærd i form af sundhed uddannelse

sige at han tog fejl

tidligere plæderede for at man skulle vælge mellem på den ene

af aftalen det har vi også fået sfs ordførers ord for

er tale om elementer af

og samtidig et løft til velfærden

gennemføre ufinansierede skattelettelser til den rigeste del af befolkningen og samtidig opretholde en bæredygtig finansiering af vores velfærdssamfund

sådan er baggrunden for sloganet skattelettelser eller velfærd man kan ikke både

ufinansierede skattelettelser sådan som den tidligere regering gennemførte og samtidig have en holdbar finansiering af vores velfærdssamfund det synes jeg sådan set er en korrekt pointe og derfor er jeg rigtig glad for

en bred skatteaftale der er fuldt finansieret og som sætter

en skatteaftale det er jo fuldstændig rigtigt

med socialistisk folkeparti i spidsen har valgt at give skattelettelserne og dermed nedprioritere velfærden men det

direktørfamilien skulle have sådan cirka femtentusind kroner ekstra

skal ikke hænge os i de sidste kroner

ikke er mulighed for at gennemføre ufinansierede skattelettelser til de rigeste sådan som

en holdbar finansiering af vores velfærdssamfund

en meget relevant pointe også den dag i dag og det er baggrunden for at regeringen konsekvent har insisteret på at en skattereform skal være fuldt finansieret og det er den vi behandler i dag heldigvis

blev der jo som bekendt ikke indgået en aftale der lå en skitse som er blevet lækket til til offentligheden og det er

ville konsekvenserne for en direktørfamilie være sådan som

mit udgangspunkt er at alle arbejdsløse gerne vil have et arbejde

sikre at der er job at få det er også baggrunden for regeringens politiske indsats i forhold til at sørge for at der er flere arbejdspladser i danmark at der også holdes en hånd under beskæftigelsen

er det faktisk regeringens ambition at færre skal være på passiv forsørgelse og

skal være i aktiv beskæftigelse fordi vi sådan set synes at samfundet ikke bare skal give op

og forsøge at behandle og i det hele taget give en udstrakt hånd til mennesker

på nær enhedslisten og det løber

til tre år frem endnu derfor vil jeg spørge hvilke tanker skatteministeren gjorde sig den der fredag eftermiddag i juni

milliard kroner fra besparelser i forsvaret uden at inddrage

vi kunne først læse om det i avisen det er ret usædvanligt på christiansborg

sådan beslutning til og hvilke tanker gjorde

man sig i regeringen når man foretog sig noget så dramatisk

til at finansiere indfasningen

vurderingen var at det er en fornuftig finansieringskilde det mente både regeringen og de aftaleparter som vi indgik

ikke tale om at man løber fra det nuværende forsvarsforlig men der er tale om en klar

uden at man indkalder dansk folkeparti og i øvrigt også liberal alliance

så kom på plads men lad det nu være

en aftale

ikke er en del af forsvarsforliget er det rigtigt forstået

ud over de to milliard kr

var det måske ligefrem venstre og konservative der krævede ekstra besparelser på

der blev i øvrigt også talt meget

om hvem der sagde hvad og så videre men jeg synes det er en god tradition at forhandlingsforløb også kan foregå i i fortrolighed her på christiansborg det er baggrunden for at regeringen ikke ikke udtaler sig om hvad der bliver sagt i fortrolighed ved et forhandlingsbord

næsten også henvise spørgsmålet til

at venstre og konservative i forløbet valgte

en almindelig lønmodtager hvis vedkommende mister sit job være markant større end

af forsikringsmodellen altså af dagpengene og at det på ingen måde gavner almindelige lønmodtagere at man foretager den her udhuling

fagbevægelsen det som jeg faktisk også har hørt meget bredt i fagbevægelsen er en anerkendelse af at skattepolitikken nu sætter

det er altid en tragedie både for den enkelte og for samfundet når der er en der

bliver arbejdsløs særlig i en længere periode det afgørende må jeg bare holde fast i også når man taler med fagbevægelsen er at der tages politisk ansvar for at der faktisk er job at få at der bliver skabt nye arbejdspladser

der jo netop lagt vægt på at at los medlemmer i den grad er i fokus og dermed får glæden

er fokus på deres medlemmer men at

noget at det er på bekostning af dagpengemodtagerne så prioriteringen

asbjørn sonne nørgaard fra syddansk universitet som siger at

mener han at man vil forringe incitamentet til at være med i en a kasse

forsikre sig privat dem der nu får mulighed for at forsikre sig privat

lønmodtagere forsikrer sig

skattereformen kommer til at betyde en mindre organisering af det danske arbejdsmarked faktisk mener vi at det er afgørende med

jeg går ud fra at vi nu kan kalde til afstemning

at der ikke bliver nogen anden runde

er ikke nogen der på et år får mindre at leve for end de

er tre år i træk hvor realvæksten for overførselsindkomster er nul og to år

i minus og først i to tusind og tyve er det minus genoprettet det betyder da

en periode er nogle der får mindre at leve for på grund af den her aftale

mindre end de ellers ville have fået men mindre altså

en meget beskeden vækst i perioden og at reguleringen fortsætter så der vil ikke være tale om at

kan se en tabel på side tre og tyve

det er korrekt at der sker den mindreregulering blandt andet for at sikre finansieringen af et løft til de fattigste folkepensionister og de førtidspensionister der er på de laveste ydelser

jeg nu forstå er en modsætning som om jeg så må sige

modsætning mellem skattelettelser hvis det er sådan at de er finansieret

hele tiden insisterer på at de lettelser naturligvis skal være fuldt finansieret

i den politiske debat i mange år er modsætningen mellem ufinansierede skattelettelser som den tidligere regering og

og så en holdbar finansiering af vores velfærdssamfund og den modsætning står stadig ved magt

en kritik fra skatteministeren hans parti og regeringspartierne

i liberal alliance og formentlig kommende allierede i

anden udstrækning i hvert fald argumentere for at metoden til at finansiere skattelettelser

går vi

stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig det gør herre dennis flydtkjær

advare imod at folketinget stemmer for den her lovgivning

jeg også gjorde under andenbehandlingen

en lang række af negative konsekvenser som jeg ikke mener man har fået belyst i lovgivningsarbejdet derfor synes jeg det

forringet da de skal betale mere i løn til den enkelte medarbejder når lønnen

danske skatteniveau det bliver sværere at finde medarbejdere

tage en tørn i udlandet der er masser af arbejdspladser som vil flytte ud af landet med det her og udenlandske ansættelser vil ikke længere bidrage til en positiv udvikling i danmark

til at udføre danske projekter i udlandet hvilket gør at danske medarbejdere mister værdifuld udenlandsk viden og erfaring når jeg ser på

hvor man netop ikke har fået belyst de negative konsekvenser som jeg nævner håber jeg meget på at folketinget vil lytte til de virksomhedsledere høringssvar

som alle sammen er negative og derfor stemme nej til det her

har sendt et brev til skatteudvalget og skatteministeren hvor

opfordrer til at man siger nej til det her fordi det

har alt for store negative konsekvenser det er åbenbart et brev

meget til for det ser ud til at flertal der stemmer for lovforslaget om lidt

set så mange negative høringssvar på et lovforslag omkostningerne

alt for store og stort set alle høringssvar siger også at man ikke tror på at der kommer det ønskede provenu

det er sådan at der er omkring seks tusind personer der benytter sig af ligningslovens § tre og tredive a og mange af de arbejdspladser tror jeg vi mister ved det her det er sådan at man siger at en ingeniør i udlandet skaber arbejde til tre til fire personer i danmark

gerne komme med en lille betragtning

til at det konservative folkeparti i går

kunne stemme for den her skattereform

gør at der bliver dårligere konkurrenceevne for danske virksomheder er det borgerlig politik at man laver en indkomstregulering af børnechecken som går

bestemt ikke det er er det borgerlig politik at man giver et øget

at være gift er det borgerlig politik at man laver en masse afgiftsstigninger som koster arbejdspladser og giver øget grænsehandel og hvad med forhøjelsen af fedtafgiften eller den øgede beskatning af dieselbiler som er helt tåbelig

for at understøtte et skrantende salg af elbiler dieselbilerne kører jo længere på literen end benzinbilerne gør i dag

bidrager med over fyrre milliard kroner til den danske statskasse og

de konservative om det så er borgerlig politik at man nu vil beskatte

stemte atten hverken for eller imod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

nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet

man igen vedtager nogle afgiftsstigninger

at vi ikke har fået den inden vi skal stemme her i dag så man havde kendt noget mere til omfanget af grænsehandelen

rigtig ærgerligt at vi dermed vedtager lovgivning på et uoplyst grundlag det er jo sådan at når der endelig kommer en grænsehandelsrapport her om få måneder er den forældet allerede inden den kommer for de afgiftsstigninger der var tilbage i januar måned er ikke med i den her

synes er utrolig ærgerligt når man nu ved at grænsehandelen er steget voldsomt jeg

et par eksempler på det så sent som den ellevte september var der en artikel i flensborg avis

tyske supermarkedskæde edeka som klapper i hænderne over at grænsehandelen stiger og stiger og

for de siger selv at deres omsætningsfremgang har været på

seks procent alene i to tusind og elleve og siden da er afgifterne jo steget igen jeg ser det som en klud i ansigtet på os danskere

større del af omsætningen ligger i tyskland jeg tror ganske enkelt at tyskerne griner af os hele vejen til banken når de kan se at vi gang på gang skaber mere omsætning nede

omfanget af grænsehandelen er jo løbet løbsk hvilket man også kan se ved at nu er vi oppe på at

oppe på så høje tal at det nu er syv og halvtreds procent af alle danskere der

for det seneste år har handlet i grænsebutikkerne bryggeriforeningen har ved et foretræde i skatteudvalget blandt andet fortalt at man nu har haft en omsætningsnedgang alene for øl det første halvår i år på ni

det er nogle tal der er værd at bemærke

synes det er værd at spørge mine kollegaer her i folketinget

man kan se at fedtafgiften også får et hak opad

et forhandlingsforløb ender med at hæve den med femten procent jeg

socialdemokraterne radikale og socialistisk folkeparti

læse en paragraf op fra lovforslaget som står lige under tabel

interesseret indekseringen af afgifterne forventes at medføre at forbruget falder endvidere indebærer indekseringen

eksempel øl vin sodavand chokolade og slik at danskernes grænsehandel stiger og udlændinges grænsehandel i danmark falder disse adfærdseffekter reducerer provenuet det bør dog bemærkes at de

beregnede effekter på grænsehandlen forudsætter at afgifterne på

ikke også stiger i udlandet

og det gør jo at spændet bliver større og større og det betyder at vi får mere og mere grænsehandel

er utrolig ærgerligt man regulerer så

netop at det skulle give øget grænsehandel begge ting kan jo ikke være rigtige

grænsehandel ifølge regeringspartierne men man undlader at regulere for spiritus

være rigtige de afgifter

rammer socialt skævt hvilket er en af vores anker mod dem

dem der tjener mest

ikke overraske at vi har en regering der prioriterer på den måde det er jo allerede anden gang at man sætter afgifterne op man gjorde

er at venstre og konservative går med på at sætte afgifterne op

da det ikke er tilfældet går vi til

ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig det gør fru karin nødgaard

fremsat et ændringsforslag om at dele l to hundrede

ved afstemningen desværre ikke flertal for her i folketinget hvilket vi beklager i og med at der oprindeligt var to forslag der var blevet sendt i høring

af ministeren samlet til et forslag hvilket jo undrede os noget skattereformen generelt mener vi ikke har den sociale profil som man kan forvente fremlagt af en socialistisk regering lettelser i topskat som regeringen er med til at gennemføre mener vi ikke harmonerer med det man historisk set opfatter som socialistisk politik i dag vil regeringen med vedtagelsen af l to hundrede ramme blandt andet førtidspensionister sygedagpengemodtagere og pensionister

finder det dog positivt at regeringen i forbindelse med skattereformen og l to hundrede foreslår at forhøje ældrechecken ældrechecken er oprindelig indført på initiativ fra dansk folkeparti og selv om vi ofte gennem årene

at det var en god beslutning at indføre den denne økonomiske håndsrækning har nemlig gennem årene været med til at bidrage til at forbedre en for modtagerne ofte økonomisk presset hverdag

en mærkesag at der er fokus på de svagest stillede grupper i det danske samfund herunder de ældre medborgere der har svært ved at få økonomien til at hænge sammen

en forskel i disse menneskers liv

bliver dansk folkeparti nødt til at stemme gult til

jeg gerne sige at såfremt regeringen på et senere tidspunkt er villig til at drøfte yderligere forhøjelse af ældrechecken

vil vi med glæde deltage og være med til

gået sport i at tale grimt om de mennesker som har mistet deres arbejde det er blevet almindeligt at kalde de medmennesker som for manges vedkommende har arbejdet hårdt indtil krisen ramte danmark for dovne

nassere eller at sige at de har en krævementalitet

nu stopper i med at tale om arbejdsløse som undermennesker

bliver retorikken omsat til konkret virkelighed de arbejdsløse

tidligere kollegaer så

få brug for sygedagpenge eller førtidspension

ingen går igennem tilværelsen uden at

at man har brug for hjælp fra samfundet

indimellem

er sig tilbage på kontanthjælp

og at der kommer flere job både i den private sektor

sikre et mere lige samfund

at de mennesker som har den mindste indkomst i vores samfund

at udtale sig

stemte

oktober som foreskrevet i grundloven

den anden oktober klokken tolv skulle det blive nødvendigt at indkalde til et møde tidligere